lovforslag nummer l to hundrede og atten

DK medlemmer af folketinget pernille schnoor

har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om lovpligtig kaloriemærkning i fastfoodrestauranter cafeer med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

vi venter lige et øjeblik med ordføreren til folk der ikke skal være her har forladt salen

at det er blevet lettere for kriminelle

igennem falske profiler kan køre deres

retsplejelovens bestemmelser om agentvirksomhed er sidst blevet ændret i to tusind og tre og siden to tusind og tre er der sket rigtig meget facebook og andre digitale platforme er blevet en

formået siden to tusind og tre at skabe de nødvendige rammer for politiets muligheder så de på lige fod med

agere på internettet og bekæmpe

og derfor hilser vi fra socialdemokratiets side forslaget her velkommen det strider imod retsfølelsen når kriminelle kan sælge narko og våben uden at politiet kan gribe ind politiet kan alene passivt sidde og se med fra sidelinjen jeg synes det er frustrerende og bekymrende når pædofile bruger internettets

til at få adgang til børnepornografi sidste år på samme tid som nu kom det frem at flere hundrede danskere var medlem af et skjult internetforum for

at få fremlagt ministerens initiativer og arbejde omkring udvidelse af politiets efterforskningsmuligheder når det kommer til kriminalitet på internettet

at udvide politiets adgang til at anvende agenter i efterforskning af børnepornografi hæleri

når lovovertrædelserne foregår på internettet og for det andet at udvide kredsen af de personer der

formålet er at sikre en god udnyttelse af de personaleressourcer som

politiet særlig inden for de seneste år er begyndt at ansætte nogle andre faggrupper end dem der er uddannet uddannet betjent

it uddannet der sidder og arbejder med med it kriminalitet også skal have den her beføjelse

er særlig opmærksom på de risici som jo er forbundet med politiets integritet og som det også

bevirker en forøgelse af lovovertrædelsernes omfang

men jeg har rigtig stor tiltro til domstolene i i det her

og at domstolene kan vurdere om beviser er

udvider politiets muligheder for at kunne følge trop med den teknologiske udvikling og på den baggrund kan jeg meddele at vi fra socialdemokratiets side

den teknologiske udvikling som jo har skabt muligheden for at man kan have kontakt med hinanden og hvor det har været vanskeligt for politiet at

det skyldes at vi har haft nogle meget begrænsende regler for hvordan politiet

begået en overtrædelse som kunne straffes med fængsel i seks år

været en begrænsning af politiets mulighed for at følge med særlig når det kommer til omsætning af hælervarer salg af

har vi igennem lang tid foreslået regeringen at vi kunne lave en ændring som som den her og når regeringen så kommer med et lovforslag der imødekommer det som et bredt flertal i folketinget har

der er fuld støtte til forslaget

hælerigruppen nordjylland som et rigtig godt eksempel på at man kan gå ind og

at politiet i dag ikke kan afsløre sælgerne der er i dag et krav om at der skal være en strafferamme på seks års fængsel og eksempelvis

efter min opfattelse helt til grin vi skal ikke beskytte de kriminelle politiet er i dag henvist til en traditionel efterforskning og ud over at det kræver en masse politikapacitet giver det jo ikke det resultat som det altid skal gøre

med det her forslag vil være langt nemmere at få afsløret de kriminelle herunder eksempelvis også de pædofile der boltrer sig der forslaget betyder at

om hæleri hæleri børneporno

politiet gå ind og populært sagt spille købere i håb om at afsløre de pågældende det er vigtigt at det sker med en retskendelse og politiet ikke fremprovokerer en forbrydelse som ikke ville være sket alligevel

set de regler der allerede gælder i dag så det her er et rigtig rigtig godt forslag som venstre kan støtte

en mindre detalje at give øget adgang

et skridt der må overvejes og overvejes nøje og det er et skridt hvor fordele må opvejes i forhold til ulemper for risikoen ved brug af agenter er jo at det i virkeligheden kommer til at understøtte at folk går længere i deres kriminalitet end de måske oprindelig havde tænkt sig risikoen er også at grænsen mellem lovbrydere og lovhåndhævere udviskes jeg husker personligt et skræmmende eksempel fra dengang jeg for mange år siden sidst var medlem af retsudvalget hvor vi havde en tur til holland og blev oplyst om en situation hvor det var hollandske politiagenter som stod for en stor del jeg tror faktisk størstedelen af indsmugling af narkotika til holland i juicekartoner den såkaldte sapsag

at loven hidtil kun har givet tilladelse til brug af agenter i forbindelse med særlig grov

en strafferamme på seks års fængsel

vel at mærke en strafferamme som der har været en grund til at

kriminaliteten på en eller anden måde kan involvere internettet

opfindelsen af mobiltelefonen opfindelsen af det usynlige blæk og etableringen af postvæsenet

med til at skabe nye problematikker

hvordan man bekæmper kriminalitet men spørgsmålet er selvfølgelig om det begrunder brugen af lige præcis dette efterforskningsskridt med de negative konsekvenser det kan have

det lige præcis begrunder et opgør med de begrænsninger som et flertal her i folketinget hidtil har fundet velbegrundede og velanbragte

fuldstændig ærlig jeg ved det ikke

ja eller nej til at bekæmpe børneporno narkokriminalitet

ville det jo ikke være så svært det svære er at afgøre om ikke disse forbrydelser alligevel kunne opklares og bekæmpes

og i den forbindelse vil jeg blandt andet henvise til høringssvaret fra it politisk forening som påpeger at kriminelle og alle os andre faktisk efterlader rigtig mange fodaftryk på nettet som kan efterforskes ganske uden brug af agenter blandt andet af nogle af de specialister

dansk politi tilsyneladende gør meget mindre brug af end vores nabolande

jeg ikke overbevist om at der ikke findes en anden løsning end at give los for brugen af agenter derfor er vi som udgangspunkt negative over for forslaget men vi

hvor forskellige eksperter kan komme og belyse forslaget fra forskellige vinkler om ikke andet så vi alle sammen kan være mere oplyste på et højere niveau når vi på et tidspunkt

udvide politiets adgang til at bruge agenter i efterforskning af sager om børnepornografi

overtrædelser sker enten

på eller via internettet som reglerne er skruet sammen i dag må politiet kun anvende agenter hvis forbrydelsen der efterforskes kan give mere end de

afskærer så i i den virkelige verden politiet

at kunne bruge agenter i sager som jo

kriminalitet

begås via internettet der er jo faktisk i dag meget kriminalitet der

kan være svært for politiet at foretage en effektiv efterforskning

mulighed for at skjule sig bag falske profiler kryptering og hvad ved jeg vi sikrer med lovforslaget her en mere effektiv udnyttelse af politiets ressourcer og det er faktisk et udtryk for en balance mellem borgernes

politiets behov for at kunne efterforske de her forskellige typer af sager der er som sagt tale om meget meget grov kriminalitet som vi

skal gøre hvad vi kan for at bekæmpe og derfor støtter liberal alliance

ting vi sidder og beslutter i folketinget i dag altså

at sikre danskere og danmark imod trusler

indtil nu men som vi må anerkende

jeg synes min ordførerkollega fra enhedslisten sagde det meget fint før det er nogle gange en gave at komme efter enhedslisten her på retsområdet

sige ja fordi det lyder rigtigt

internet hvor det er umuligt

de muligheder der der skal til

kan opklare eksempelvis sager om pædofili strafferammen

anden skillelinje for hvornår det var tilladt at bruge de her

at en høring ville være glimrende

tingene før i kommer herop på talerstolen i dag

ved hjælp af en høring kommer til at kunne sige sådan fuldstændig håndfast at

det rigtige vi kommer til at beslutte her og nu jeg synes bare det er ærgerligt hvis vi kommer til

få en fælles forståelse af at det her område bare er et hvor man må sige ja hver eneste gang vi har det i salen

fremprovokere forbrydelser på en måde som vi

forslag som det her men umiddelbart er vi positive i alternativet over for forslaget men med med det store

af de de muligheder der allerede foreligger

ud som om vi i danmark ikke bruger alt hvad vi kan i dag

en bedre dialog med de store it

også i sager om børnepornografi hæleri narkotika og våben

det giver god mening når det nu også er sådan at forslaget ikke ændrer på de regler der er for agenter herunder

der er krav om retskendelse men det som jeg

faktisk ikke er særlig mange af høringssvarene som siger noget

plejer at lytte til advokatrådet datatilsynet digitaliseringsstyrelsen dommerfuldmægtigforeningen forsvarsadvokater politiforbundet rigsrevisionen sø og handelsretten og østre og vestre landsret har ikke nogen kommentarer

et udtryk for at så har man virkelig svinget sig højt op i anerkendelsen af regeringens politik

det siger vi så ikke noget til men i hvert fald må man sige at hvis der var problemer i det her lovforslag

burde man jo sige det i høringssvarene sådan

som ordførere havde en chance for at gå ind og ind og finde ud af om der var ting vi skulle pille ved

vi vil gerne undersøge nogle af de spørgsmål og problemstillinger som

andre ordførere også har rejst

narkohandlere de mennesker der handler med hælervarer og andre trælse mennesketyper benytter jo blandt andet nettets muligheder for at udføre deres handlinger

og der kan også være gode grunde til at

politiagenter infiltrerer de her netværk

sige at den teknologiske udvikling alene

sætte retssikkerheden på spil

synes det var et usædvanlig tyndt hæfte vi fik med med høringssvar men en enkelt forening har da forholdt sig til det nemlig it politisk forening der

at justitsministeriet ikke har godtgjort at den foreslåede udvidelse af agentreglerne er nødvendig i forhold til bekæmpelse af de kriminalitetsformer som er opregnet i lovforslaget

politiagenter at det ikke mudrer forholdet mellem politi og forbrydere

derfor vil jeg gerne støtte enhedslistens forslag om at vi

her lovforslag sf har endnu ikke gjort det samlede regnestykke op om hvad vi

mange informationer vi kommunikerer globalt og det er rigtig rigtig godt men det står

klart at lige så hurtigt som internettet har udbredt sig lige så hurtige er forbryderne forbryderne blevet til at bruge internettet som en mulighed for kriminelle formål internettets karakter giver helt nye udfordringer for politiet det er meget nemt at skjule sig på internettet og bruge falsk navn og identitet i dag er det også relativt udbredt at bruge hemmelige netværk og så bliver det meget svært at spore forbryderne derfor bliver internettet brugt

børnepornografi salg af tyverivarer narkotika og våben med denne udvikling in mente står det klart at politiet har brug for nye værktøjer derfor foreslås det at politiet får udvidet muligheden for at bruge agenter i efterforskningsarbejdet med de gældende regler må politiet kun bruge agenter når der er tale om forbrydelser med en strafferamme på over seks års fængsel vi udvider den adgang til også at omfatte sager der vedrører straffelovens paragraffer vedrørende

hæleri narkotika og våben udvidelsen gælder kun når der er tale om forbryderens brug af internettet vi holder selvfølgelig fast

at politiet skal have en retskendelse for at iværksætte agentvirksomhed med ændringen giver vi også politiet et effektivt værktøj til at bekæmpe kriminalitet på internettet vi ønsker at give politiet alle de redskaber de har brug for for at danskerne kan føle sig trygge og sikre forbrydere skal fanges uanset om det er på gaden eller på internettet derfor bakker vi i

herre naser khader virkelig at det konservative folkeparti vil give politiet

redskaber de kan bruge til at bekæmpe kriminelle med

politiets mulighed for at efterforske kriminalitet på internettet lovforslaget skal ses i lyset af den teknologiske udvikling og de øgede udfordringer der er forbundet med at opklare kriminalitet på internettet disse udfordringer består blandt andet i at gerningspersonerne på internettet har mulighed for at anvende falske profiler der gør det svært for politiet at finde frem til dem ligesom de kan benytte særlige beskyttede eller lukkede fora som kan være vanskelige at trænge ind i der er på den baggrund et samfundsmæssigt behov for at give politiet nye redskaber til at bekæmpe både den åbenlyse

af sager om udbredelse og besiddelse af børnepornografi samt sager om salg af hælervarer narkotika og våben når disse lovovertrædelser begås ved brug af internettet dermed udvides politiets adgang til at anvende agenter i forhold til de gældende regler hvor politiet kun kan anvende agenter i efterforskningen af lovovertrædelser som kan straffes med fængsel i seks år eller derover

understrege at lovforslaget jo ikke ændrer på de gældende regler hvorefter politiet som det klare udgangspunkt skal indhente en forudgående retskendelse hvis

benytte sig af agenter dette krav om retskendelse vil også gælde for udvidelsen og politiet skal derfor stadig indhente kendelser og i øvrigt overholde alle de øvrige retssikkerhedsgarantier som gælder ved iværksættelse af agentvirksomhed i dag ud over udvidelsen af anvendelsesområdet for agentvirksomhed

foreslås der i lovforslaget også en udvidelse af den personkreds der kan udføre agentvirksomhed i dag er det kun polititjenestemænd som kan udøve agentvirksomhed denne kreds foreslås udvidet til også at omfatte ansatte i politiet med særlige efterforskningsmæssige kvalifikationer udvidelsen vil være med til at sikre at politiets

personalemæssige ressourcer anvendes på bedst mulig vis og at efterforskning altid varetages af personer der er bedst egnet til det med lovforslaget giver vi altså politiet et stærkt efterforskningsredskab som kan sætte ind over for mange af de problemer som politiet støder på når der efterforskes kriminalitet på nettet med de bemærkninger vil jeg endnu en gang takke

udsættes til tirsdag den anden april to tusind og nitten det er først ordføreren

peter kofod dansk folkeparti for en begrundelse

min sidste forespørgselsdebat i folketinget som ordfører

det er vigtigt at understrege at det er en sag som burde have været opklaret for mange mange år siden det er en sag som går langt tilbage helt til nitten halvfems

hundrede og ni og halvtreds mennesker pludselig omkommer som følge af en

en mordbrand så bør det naturligvis efterforskes og undersøges meget meget nøje de ansvarlige bør stilles til ansvar det er endnu ikke sket i den her sag og sagen er stadig væk åben

selv her næsten tredive år efter

et problem jeg ser derfor frem til

at få lov til at høre ministerens besvarelse af spørgsmålet i den her forespørgsel om lidt

der er jo ingen ord der kan beskrive hvor dybt tragisk og forfærdelig branden på scandinavian star var jeg har stor forståelse for den smerte de mange overlevende og pårørende stadig oplever og bærer rundt på hver eneste dag vi ønsker jo alle sammen at den eller de skyldige bliver stillet til ansvar desværre er det jo lykkedes at finde den eller de skyldige på trods af at de danske norske og svenske myndigheder fra nitten halvfems og frem til to tusind og sytten har udført en lang række undersøgelser af sagen

tidspunkt at komme over og høre nærmere om sagen

for at sige det på direkte dansk fuldstændig og aldeles håbløst at stå på folketingets talerstol og gennemgå den her sag

forældes kommer der noget så kan den tages op igen men da skal

og det må politiet jo vurdere efterhånden som de måtte få eventuelle anmeldelser ind

er efterforsket tilfredsstillende af dansk politi indtil videre

hvis ministeren bekræfter det

spørge ministeren hvad der er sket siden ministeren i sin egenskab af konservativ retsordfører for efterhånden nogle år siden

har siddet med sagen helt fra fra begyndelsen og som har gennemgået hvad der er foregået her og hvad forholdet også

rigsadvokaten har endvidere også sagt at selv om det måtte være

fremskaffe nye oplysninger om ejerforholdene så vil det jo ikke i sig selv være tilstrækkelig til at rejse en straffesag begrundelsen er at nye oplysninger

jo ikke i sig selv udgør det nødvendige bevis for at den eller de pågældende personer i nitten halvfems måtte have planlagt eller påsat branden på anden måde og det er også det granskningskommissionen

star var reel ejer af skibet på tidspunktet for

hvorfor fik det skib overhovedet lov at sejle ud fra

brænde natten til den syvende april det var et skib der var fuldstændig ufærdigt der foregik malerarbejde om bord besætningen var fuldstændig utrænet alle de ting hvorfor fik skibet lov at sejle afsted

et klart svar men når der har været alle de undersøgelser går jeg ud fra at

til at stå her i dag og kommentere kommentere enkeltelementer i de undersøgelser hvad der har måttet være

jo kræve at jeg var inde i de jeg ved ikke hvor mange kasser af materiale

tilbage fra nitten halvfems og frem til to tusind og sytten

blev det så aftalt mellem regeringerne i danmark norge og sverige

det har man så arbejdet på og hvis man synes

er ting der ikke er svaret på så tror jeg

stille et skriftligt spørgsmål som vi hjertens gerne svarer på men jeg er ikke inde i de jeg ved ikke hvor mange kasser og alle

justitsministeren og blev indført i sagen

har fuld forståelse for at ministeren ikke kan stå at redegøre for hele sagen her fra talerstolen i dag

der driver sagen fremad og været gode til også at underrette mig som ordfører om hvad det egentlig er der er sket i hele sagsforløbet på en måde

de sidder og laver og den oplevelse man får som læser af sagsgennemgangen

jeg er slet ikke den rigtige til at definere hvordan vi skal tage fat på det men hvad tænker ministeren når der ligger så meget uforløst som enhedslistens ordfører også

ikke nødvendigvis været mange tværtimod

delelementer der overhovedet ikke undersøgt der er

altså har vi politisk et råderum for at gøre et eller andet

vi så blive ved med gang på gang at sige for der kommer jo løbende ting frem og de påstande der kommer frem bliver så også undersøgt

truffet afgørelse om ikke at genoptage efterforskningen i sagen simpelt hen fordi politiet ikke vurderer at der ved yderligere efterforskning ville kunne peges på en eller flere gerningsmænd altså i alle andre sager respekterer vi jo herinde

på at myndighederne efterforsker sagerne og kommer der nyt frem så efterforsker de det hvis det er relevant og hvis de kan se at der er noget at komme efter at der er noget der kan føre

det det synes jeg ikke vi skal vurdere

det må være politiet der vurderer om der er grundlag for en ny efterforskning for det

bekræfter at forsikringssvindel aldrig har været efterforsket som et motiv men det fremgår også at det er danmark der skal udrede både

norske politik allerede havde gjort det jeg mener så kører det da for alvor i ring så hvad er

lidt mere udførligt svar og det er også derfor jeg siger at det

rigtig fint hvis det her giver anledning til at man kan stille nogle spørgsmål

dagældende lov om skibes sikkerhed

i højesteret i nitten tre og halvfems

dom for overtrædelse af lov om skibes sikkerhed rigsadvokaten og justitsministeriet har efter afslutningen af straffesagen behandlet en lang række anmodninger om genoptagelse af efterforskningen

bare ikke fundet at der var oplysninger som gav grundlag for genoptagelse og iværksættelse af yderligere efterforskning

det er helt vildt hvis det så er os politikere der skal vælge at sige at det ved vi så mere om end politi og anklagemyndigheden

det her tema for cirka tre år siden det var nemlig også herre søren pape poulsen og da sagde herre søren pape poulsen om det forslag som blev bragt frem af sf i lovform nemlig at man lavede en hurtig undersøgelse der uafhængigt skulle vurdere om der var grundlag for at politiet selv og

skylder at gøre alt hvad kan for at komme til bunds i sagen derfor synes jeg at forslaget om en hurtigtarbejdende undersøgelsesgruppe er rigtig godt

skal passe rigtig meget på ikke at blande den lovgivende og den udøvende magt men jeg er også enig med den daværende konservative retsordfører i at det er så usædvanlig

og der er sat nogle spørgsmålstegn som jeg ikke synes vi kan leve med og derfor ville det være godt at få

skal bare kastes et

for så vidt angår forsikringsdelen som er blevet nævnt mange gange og som tilsyneladende aldrig efterforsket så

ministeren har skiftet indstilling til det

da jeg blev minister tog jeg den her sag op

i ministeriet og spurgte ind til den for det

af de herrer og damer der var der var til stede men

vi sætter noget i gang men hvis vi sætter noget i gang skal det vel også være fordi vi har en formodning om og nogle myndigheder har

formodning om at det her fører til noget for ellers er

de spørgsmål til ministeriet men jeg vil gerne spørge

er jo kun fem dage siden vi desværre så en

situation hvor et krydstogtskib

hvis man i fremtiden forestiller sig at der skulle ske en en stor ulykke i internationalt farvand vil man så lave et andet efterforskningssetup hvor man ikke

dengang med scandinavian star delte efterforskningen på tværs af lande

lad os da med et åbent sind diskutere hvad der vil være bedst at gøre i den situation

været fremme i dagspressen at man spørger den politiadvokat som har forestået efterforskningen hvorfor man ikke har afhørt en central person i sagen

så svarer man at begrundelsen var at vedkommende over for avisen danmark i juni sidste år afviste at have

kommet videre men ved justitsministeren hvorfor man ikke har

at der skulle være et nyt bevis i form af en lydoptaget samtale de relevante personer har så afvist at samtalen har fundet sted og der ligger heller ikke nogen optagelse

afgørelse har støtteforeningen så påklaget til afgørelse hos statsadvokaten og

diskuterede sagen om scandinavian star i folketinget

sf havde fremsat et beslutningsforslag om at nedsætte en uafhængig arbejdsgruppe til at se

sagen dengang var vi i en situation hvor den daværende venstreregering kunne henholde sig til

i norge var i gang med en stor kommissionsundersøgelse og at man af respekt for det arbejde i gang ville afvente ville vente med at

foretage nye initiativer fra dansk side man ville simpelt hen se hvad nordmændene fandt frem til nu er vi i den situation at nordmændene så er

i noget tid og det væsentlige her er at forstå at det nordmændene har arbejdet med ikke influerer på det som oprindelig i nationsaftalen mellem danmark norge og sverige blev et dansk område

hvorfor er det interessant for den her sag det er det fordi der jo igennem ganske mange år har været spekuleret i

i ejer og forsikringsforholdene altså i det økonomiske spor at motiverne for den påsatte mordbrand skal findes derfor er det jo også væsentligt at

er aldrig blevet efterforsket som et muligt motiv det slog den daværende justitsminister fru karen hækkerup fast for år tilbage ligesom den nuværende minister har bekræftet det her over for folketinget norge har med deres undersøgelser heller ikke efterforsket det spor ligesom norsk politi mig bekendt heller ikke har trukket på informationer som dansk politi

kunne ligge inde med da det ikke har haft interesse for den norske kommissionsundersøgelse hele den del af sagen er derfor uopklaret

da jeg i sin tid havde indkaldt til den her forespørgsel havde jeg et håb om at det her

sætte et endegyldigt punktum for den her sag

det som sf foreslog for år tilbage netop det som den nuværende justitsminister dengang syntes var en fantastisk god idé men selv jeg kan jo blive ramt

også tælle og det betyder også at der her og nu ikke findes det flertal som jeg havde håbet at der kunne skabes desværre jeg har derfor efter

forskellige ordførere og også talt med ministeren om hvordan vi kan tilrettelægge et vedtagelse og jeg kan lige

ofte det sker men vi har været i et dilemma i den her sag i forhold

vedtagelse en gang imellem kan man jo godt have et ønske om at kunne mene alt det rigtige og det kan man jo også problemet er

er halvfems mandater til at stille sig bag ved det og det er der desværre ikke i den her sag vi vil derfor gerne

følgende forslag til vedtagelse på vegne af regeringspartierne socialdemokraterne dansk folkeparti

ligesom andre også er velkomne til

folketinget konstaterer at mordbranden på scandinavian star natten til den syvende april nitten halvfems hvor en hundrede og ni og halvtreds voksne og børn omkom stadig er uopklaret

at det endnu ikke er lykkedes at finde og straffe de ansvarlige for den største mordbrand i skandinavien efter anden verdenskrig ansvaret for en sådan forbrydelse forældes aldrig og hvis politiet får nye oplysninger i sagen skal de fortsat vurderes med henblik på eventuel undersøgelse undersøgelse

jeg kunne godt stå her og bruge taletid på at læse tidligere ordførertaler op fra dengang vi diskuterede den her sag sidst

egentlig afholde mig fra men jeg vil gerne nå at sende en opfordring og det er til folk der eventuelt måtte sidde derude og følge den her debat at hvis man ved noget skal man selvfølgelig henvende sig netop fordi den her type sager ikke forældes så er det bedre at træde frem end det er

været brug for det er jo rigtigt som herre peter kofod siger at

men den har jo den store fordel at den ikke lukker den her sag nederst

tilstrækkelig udtømt men at der stadig væk

er rum for i det omfang der kommer nye nye oplysninger

bekræfte at det her vedtagelse ikke betyder

at det forslag der har været om at nedsætte en uvildig undersøgelse til at se om der er noget politiet eventuelt

flertal kan finde sted men at det tværtimod kan være en af de nye ting som der er omtalt i

her men når vi ikke er medforslagsstiller

det næsten giver sig selv hvis der kommer nye oplysninger

må vi da formode at sagen vil blive genoptaget

bekymring for at årene går udfordringen her er jo at nogle

være utrolig vigtigt at kunne afhøre og i øvrigt nogle af de mennesker

og jeg skal nok fortælle hvorfor vi i hvert fald også mener at man bør lave en meget hurtigtarbejdende uvildig undersøgelse så haster

der er rigtig mange implicerede i den her sag

martin lidegaard siger har nået en vis alder der gør at der snart skal ske noget

herre martin lidegaard siger ikke noget i i sin bemærkning der er forkert altså jeg er fuldstændig enig det kræver bare halvfems mandater og

kigge tilbage på herre martin lidegaard og sige at

rød blok flertal kunne man jo godt forestille sig at nogle af de partier

for en regering jo også huskede den her sag når man nåede dertil og forhåbentlig fik større succes med det

meget alvorlig forseelse og ulykke i dansk historie som vi som vi behandler her i dag

at vi ikke glemmer den

dansk retshistorie de ansvarlige er ikke blevet stillet til ansvar og pårørende til ofre sidder stadig tilbage med en følelse af uretfærdighed og magtesløshed

blive forældede og vores myndigheder skal konstant have fokus på om der opstår ny teknologi

det er heldigvis mit indtryk ikke mindst på bagkant af det møde som vi var til i justitsministeriet at danske myndigheder deler den opfattelse såfremt der skulle opstå nye spor som kan efterforskes eller man skulle

er der en stor sult hos vores politi

den eller de ansvarlige til ansvar

vi i dag har en forespørgselsdebat der sender det meget klare signal til ofrene

andre der måtte have været involveret i branden på scandinavian star om at

den tidligere ordfører også var inde på

forholde sig til spor hvor der måtte opstå

der var en norsk undersøgelse i gang altså vi havde måske

det var dog et argument nu er den norske undersøgelse afsluttet og vi kan konstatere at der

sket en undersøgelse i forhold til sporet om forsikringssvig

den socialdemokratiske ordfører høre at der er en bred vifte af partier altså i hvert fald alternativet går jeg bestemt ud fra radikale venstre sf og enhedslisten

måske skal vi kigge tilbage på det forslag sf havde og der vil jeg så bare spørge den socialdemokratiske ordfører om den socialdemokratiske ordfører vil indgå i forhandlinger om det som jo ikke er en hel undersøgelse men som er en forhandling om at der er nogle uvildige der kigger på den her sag for at se om der eventuelt er noget der er blevet overset

man kan komme med en opfordring til politiet vil den socialdemokratiske ordfører se

være det mindste spor som ikke er efterforsket og som kan efterforskes så skal der selvfølgelig tages fat i

sagen er for vigtigt til at vi skal gøre det til en politisk kampplads på bagkant af den

forslag er det helt korrekt at vi

vi lige så hvad der kom frem fra den norske undersøgelse så vi ikke igangsatte parallelle spor siden da har vi været til et meget informativt møde i justitsministeriet og det var i hvert fald for mit vedkommende en en øjenåbner i forhold til hvor dybt man har været

være det mindste som politiet kan gå videre med

skal de gøre det og om det er i

er underordnet for mig det vigtige er at opstår der en krog som politiet kan tage fat i opstår der ny teknologi er der nogle vidner der træder frem

og hvor de mener de ikke har været så skal vi med det samme igangsætte

at når der er tvivl

efterladte og i det politiske system så er det en god idé at finde nogle der er uafhængige

frisk look på tingene og komme med en indstilling og det er jo altså det som i dansk folkeparti alternativet radikale sf og enhedslisten

og måske også liberal alliance synes er en god idé og har udtrykt her i dag og vi vil

og en lyst til hvis man kan tage fat i bare det mindste

en meget stor gruppe mennesker derude som ikke føler

en af de mest alvorlige hændelser og ulykker i vores historie og fordi der er et vedholdende vil jeg sige pres på den her sag som også gør at når jeg kigger ned over det

advokater der satte sig ned

er tilfældet overvej at genoptage sagen og

om ikke andet

vi har brug for at sætte det punktum ligesom nordmændene valgte

jeg synes da hvis hvis der er konkrete steder

hvor der bliver sået tvivl om om om bunkerne er vendt godt nok eller om der

taget fat i centrale vidne så synes jeg vi skal stille

at der ikke opstår unødige

er beviset på at der jo netop ikke er gået

er så vigtigt at der kommer nogle svar i den her sag

er vil det ikke være rart at få sagen afsluttet altså nu diskuterer man den her sag på snart tredivete år vil det ikke være rart hvis man kom i en situation hvor man kan sige at nu er der nogle nye øjne der kigger på det her vender alle papirbunker

der er noget men under alle omstændigheder

hvordan har ordføreren det med at hele det her tema om forsikringssvindel ikke er noget

fordi vi igangsætter et stort arbejde

forhold til forsikringssvindel det var jo det

men altså er der nye oplysninger synes jeg da at vi med det samme skal få dem oversendt

er meget svært for mig at se hvad det er for en barriere vi har her i det fællesskab der sidder rundt om bordene for at gøre det som herre martin lidegaard siger

effektuere forespørgslen fra sf fra for efterhånden nogle år siden hurtigt effektivt og netop uvildigt

jeg abonnerer heller ikke på nogen konspirationsteori men jeg tænker at

minister uanset hvad at bestemme at det her skal gøres

der er mange der har været i spil og har gjort et eller andet professionelt stykke arbejde som måske kommer til at blive kompromitteret af en ny undersøgelse

meget svært at sidde som minister og tage den her beslutning og derfor kunne det måske være interessant at bruge vedtagelsesteksten til at

at få nogen til at kigge på det uvildigt ordføreren har allerede svaret at det ikke

ikke sådan at der kun er én myndighed der beskæftiger sig med det her så er der nye steder

på de elementer jeg vil bare sige at det ikke er mit indtryk at myndighederne ikke har vendt bunkerne rigtig mange gange

man slet ikke spekulerer på den sag mere det er min oplevelse at

så til at de norske myndigheder netop siger at de aldrig har efterforsket forsikringssporet og at de henviser til danmark og

københavns politi henviser til norge

men det blev der bare svaret ret godt og troværdigt på

og der er møde i indfødsretsudvalget samtidig med den her debat og

partipolitisk det tror jeg heller ikke det gør det er

scandinavian star er en af de allerstørste katastrofer vi har set i vores farvande

hundrede og ni og halvtreds mennesker afgik ved døden en stor katastrofe må nødvendigvis medføre stor efterforskning

noget der skal udelukkes i den her efterforskning

tekniske forhold økonomiske forhold brandmæssige forhold forsikringsmæssige forhold sødygtighed you name it det er så stor en katastrofe

hver en sten skal vendes spørgsmålet er så om hver en sten der har været undersøgelser i ni og tyve år og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende at man ikke har fundet den skyldige og dermed

årsagen til katastrofen jeg kender lige så lidt som som

nærlæst de her rapporter det tvivler jeg på at der er nogen af de tilstedeværende her

jeg gentager at er der forhold som ikke er undersøgt

sætte os om bordet men det kræver nok at vi nogenlunde detaljeret præcisere hvad det er vi vil have undersøgt det kunne lyde på andre spørgsmål som om

lige laver en undersøgelse jeg gætter

der i givet fald skal undersøges og så må vi tage en forhandling om det som også herre søren

jeg synes ikke der er noget der skal være uundersøgt men som jeg sagde før

ikke personligt i stand til at sige hvad der er nøjagtig undersøgt og

undersøgt derfor kan vi tilslutte os det

som jo netop siger at hvis der er nye oplysninger i sagen

med henblik på undersøgelse og eventuel opklaring

af de medarbejdere i politiet der havde siddet med den her sag

man har bedyret sin egen uskyld over for avisen danmark og det er en fin avis

i byretten al respekt om avisen danmark men det er jo altså ikke et sted man udtaler sig under sandhedspligt som man gør i byretten så nej jeg går ud fra det er en lapsus

og ni og halvtreds mennesker herunder

vedtagelse er det den største forbrydelse i skandinavien siden anden verdenskrig det vil sige i næsten fem og halvfjerds år

der er det helt afgørende når vi diskuterer sagen i dag at forbrydelsen er uopklaret gerningsmanden eller gerningsmændene er aldrig blevet stillet til ansvar dem der strøg tændstikken eller betalte for at det blev gjort er gået fri

det er også en skamplet på hele vores samfund

al mulig grund til at denne sag med jævne mellemrum tages op i folketinget

fremover derfor skal der også fra mig lyde en tak til dansk folkeparti for at tage sagen op ifølge aftalen fra nitten halvfems mellem de skandinaviske regeringer var det danmarks ansvar at undersøge et eventuelt økonomisk motiv bag branden

at forsikringssummen på scandinavian star

blev fordoblet blot nogle få dage før branden blev fordoblet i sig selv er det ikke et bevis for noget som helst

hvor en person findes dræbt umiddelbart efter at vedkommendes livsforsikring

i hvert fald rejse et meget relevant spørgsmål

var der nogen som havde en økonomisk interesse i at scandinavian star brændte nogle få dage efter at forsikringssummen var blevet fordoblet tværtimod afviste den ansvarlige minister for søfart umiddelbart efter

at mordbranden kunne forbindes med et økonomisk motiv

nitten halvfems og jeg citerer

vi lader den lige stå et øjeblik jeg kan ikke tænke mig at nogen spekulerer i penge med menneskeliv tja dengang kunne man måske undskylde sig med at man ikke kendte til den fordoblede forsikringssum

har vi altså fået dokumentationen alligevel mener rigsadvokaten ikke at det giver anledning til at kigge på spørgsmålet på ny

var der nogen som havde en økonomisk interesse i at scandinavian star brændte nogle få dage efter at forsikringssummen var blevet fordoblet

en eneste påstand nemlig at der ikke er noget grundlag for at antage at forsikringssummen på fire og tyve million

kunstigt højt sat

heller ikke selv om det

på noget som helst nej

et grundlag for en undersøgelse hvor alle de relevante personer bliver afhørt under vidneansvar

vil den her sag være en stående anklage mod de danske myndigheder

at undersøge det spørgsmål

at få afklaret mord på en hundrede og ni og halvtreds mennesker

om maksimalt tre måneder hvor der skal være afholdt et folketingsvalg

og og flage over for en eventuelt kommende rød regering at det er

at støtte denne regering hvad enten det er dansk folkeparti eller det er alternativet eller det det radikale venstre

sf eller enhedslisten faktisk synes at det er en rigtig god idé at få en undersøgelse der får afklaret om der er behov for at lave en uvildig undersøgelse der får afklaret

håber jeg at vi i fællesskab kan lægge

billederne fra tragedien scandinavian star står

stadig meget tydeligt for os alle og er jo i den grad forfærdelige den dag i dag

nok nærmest ikke betegnes som andet for mange efterladte end et åbent sår og som der også er blevet nævnt

flere andre ordførere som som en sort plet på dansk retshistorie desværre er

sår der aldrig heles ligesom sagen jo så nok desværre heller aldrig helt

kan fremkomme nye oplysninger

så skal disse selvfølgelig undersøges til bunds

som justitsministeren også nævnte i sin indledende tale så er det måske en lille smule håbløst her fra folketingets

her måske heller ikke det helt rigtige til at komme til bunds i det derfor er jeg også meget glad for at

også kunne berette om at i hvert fald nogle af retsordførerne kan jeg forstå

yderligere detaljer om sagen derudover skal jeg i hvert fald ikke kunne bidrage med yderligere detaljer eller tilføjelser andet

gøre det klart at liberal alliance jo også støtter den vedtagelsestekst som

har vi af gode grunde ikke været med til at løfte området tidligere vi har fulgt med i slipstrømmen og det

her i løbet af vores debat vi vil gerne bakke op om det fælles vedtagelse vi ville langt hellere bakke op om

uvildig og det er det der er hele hele essensen for mig

undersøgelse som foreslået af flere partier sf

df tidligere enhedslisten radikale

det meget vigtigt i respekt for ofrene og pårørende og alle de folk

at jeg

grund til at gisne om det ene eller det andet jeg har ingen konspirationsteori om hvem det er der har gjort hvad eller om der er et eller

tværtimod oplever jeg at der har været et meget stort arbejde forbundet med

blevet rejst utallige spørgsmål

det samme som at der ikke er noget at komme efter

det samme som at der ikke er noget der blevet overset noget der

er blevet undersøgt det er jo et

og tres grader rundt om om en sag men jeg vil tillade mig

konspirationsteori tværtimod vil jeg gerne argumentere for meget stor tillid til vores system og vores demokrati fordi tilliden er i danmark

for at det fungerer så godt herinde som det gør men jeg er også meget stor tilhænger af at tale åbent om

problematiske for

stærkt og tillidsbåret et demokrati som vi har

hvis et system skal undersøge sig selv hvis et parti skal undersøge sig selv

hvis en institution skal undersøge sig selv igennem tredive år eller en minister som

sagde før uanset partifarve det kunne være

undersøgelse om den så var lille eller stor der indirekte såede tvivl om tredive års professionelt arbejde tilbage i tiden

de en gang har sagt at der er undersøgt

ret massivt ønske og krav om i dele af befolkningen og fra grupper der virkelig har været tæt på den her sag pårørende der har mistet et ønske om at få undersøgt det her dybere der er

der har været mange myndigheder ind over ja det har der men der er også ting som myndighederne af

anden årsag ikke har undersøgt endnu fordi man ikke har synes

væsentligt der er hele den her forsikringstanke

er jo så frygtelig en sag men men der

her forsikringssvindelvinkel som i enhver kriminalfilm simpelt hen vil skrige til himlen i forhold til de dokumenterbare ting der ligger som enten ikke er blevet undersøgt eller som er kommet frem lige så stille igennem indicier eller antagelser

vi ikke netop ønsker at få lukket sagen

med en faktorstreg under hvor vi ved præcis hvad

der skal der skal tage ansvaret på sig og så sige at nu nu kigger jeg det hele igennem hele mit myndighedsapparat alle dem jeg samarbejder med i dag domstolene

deres ageren tredive år tilbage

meget bedre om vi i samlet flok som vi nu også er samlet om vedtagelse i dag bestemmer os for at få en uvildig gruppe til at

og uden konspirationsteorier men simpelt hen bare for i respekt for de pårørende og efterladte og netop også myndighederne som der jo konstant bliver sået tvivl om i den her sag at få tingene frem på bordet som

tale om en forbrydelse der blev begået det ved vi med sikkerhed vi ved også at det er den værste forbrydelse

som herre søren søndergaard var inde på og vi ved at den

folketinget jeg er nok ikke den eneste der har haft lejlighed til at modtage henvendelser fra pårørende eller ofre fra sagen

dømmende magt så er det radikale venstre og at det næsten er naturstridigt for mig som lovgiver at skulle blande mig i en sag som jeg ikke har den fjerneste forudsætning for

nu det er den største sag vi har set på vores breddegrader

nogle professionelle folk

forskellige efterforskningsmæssige ting har været lagt til rette og de påstande som kommer fra de pårørende og ofrene så skyldes det at jeg synes det er svært at

om jeg vil gerne gøre det helt klart at det vi foreslår eller ser for

en undersøgelseskommission der selv skal afhøre

af folketinget nedsat

at jeg tænker at der er brug for at sætte et punktum

blive sat et politisk punktum for vores vedkommende

at hvis sådan en gruppe blev nedsat så ville vi opfatte sagen som afsluttet når

i den her helt enestående sag ved at få foretaget sådan en uvildig

præsenteret for forslaget til vedtagelse her ved indgangen til mødet og

vil tjene alle til det bedste herunder i øvrigt også

det er noget der oftest bringes ind i den her debat

meget meget dyrt og meget meget besværligt og meget meget langtrukkent at gøre noget som helst af det

fald blive skudt i skoene det er nogenlunde den samme løsning vi har set på

bekræfte at det herre martin lidegaard taler om kunne være det her politiske punktum eller håndtag i sagen ikke er det samme som

en undersøgelseskommission der lige pludselig koster tre hundrede million

flere af de pårørende og ofrene er at de

jeg synes at det vi taler om er en gruppe det kunne være en håndfuld advokater eller

par advokater der lyttede til de argumenter der er

forskellige retsakter og undersøgelser

om de på den baggrund vil anbefale politiet at

genoptage sagen og efterforskningen

en række ubesvarede spørgsmål om scandinavian star som i nitten halvfems kostede en hundrede og ni og halvtreds mennesker livet det er ubegribeligt at der fortsat er spørgsmål der sådan nærmest kører i ring og det er uacceptabelt at vi fortsat ikke har afdækket muligheden for at der faktisk ligger et økonomisk motiv bag mordbranden

var det forsikringssvindel

bag vi ved det jo ikke men vi ved i hvert fald at der blev ændret afgørende i forsikringssummen lige op til ulykken og jeg håber da egentlig

jeg mener man skal jo ikke være sherlock holmes for at få mistanke om at der kunne være en sammenhæng det der så sker

at de norske myndigheder bekræfter at netop forsikringssvindel aldrig blev efterforsket norge henviser til at det var danmarks ansvar at udrede ejer og forsikringsforholdet og hvad svarer danmark så ja københavns politi afviser at efterforske det økonomiske motiv med den jeg synes

helt utrolige begrundelse at det norske politi allerede havde gjort det uden resultater nordmændene henviser til danmark og svarer at de ikke har efterforsket

og vi ved oven i købet at der er mennesker med viden om de her forhold som endnu efter så mange år ikke er afhørt

stod det til sf besluttede vi her og nu at nedsætte en kommission

til opgave at gennemføre en grundig undersøgelse af alle aspekter vedrørende de økonomiske og forsikringsmæssige motiver der muligvis ligger bag forbrydelsen det er der så ikke flertal for i det nuværende folketing og derfor er det godt at det forslag til vedtagelse der ligger heldigvis lader døren stå åben for at vi senere kan starte en

spørgsmål til mig så ikke kommet så meget nyt frem

jeg skal fuldt ud anerkende at det letteste jo bare

kan de arbejde et stykke tid og så ser

til at gøre os klart at med de mange mange undersøgelser der er foretaget

tidspunkt spørge sig selv jamen stoler vi på at vi har undersøgt det eller ej

som nogle taler om her og den kom frem til at

virkelig at så slutter sagen altså

hvis jeg var pårørende eller en af de efterladte

jeg aldrig acceptere en afslutning af denne sag før man kunne finde den skyldige

der er undersøgelser efterforskning eller andet der kommer frem til at der ikke er nye ting

kan spille ind eller nye folk der skal afhøres eller nye sager så vil der altid være pårørende og pårørendegrupper der vil komme med nye ideer til det eller holdninger til om det hele nu har været

natur hvem af os

ved med at sige at det her ikke er undersøgt grundigt nok

det er jo menneskeligt

som de efterladte og pårørende hvis jeg var efterladt eller pårørende

alt det der er blevet undersøgt og de spørgsmål der er stillet i forløbet

have flere undersøgelser og det er bare der

lukker sagen det siger jo meget klart kommer der ting frem

lukket

set bare mit ærinde

den der forestilling om at vi sidder i salen her i dag og så

der nogle som er lidt mere interesserede end andre i at få det her løst

det er ikke tilfældet der findes ikke nogen her i dag der er mere interesserede end andre i at få det her løst vi har alle sammen

at kunne finde

jeg er så bare kommet dertil

i ministeriet som som partierne har været inviteret til og som man har kigget på

for nuværende

så vil jeg bare opfordre til som jeg også sagde i min første runde

ting i den her sag at hvis man synes der er ting som er mærkelige

og så svarer vi jo rigtig gerne på dem men jeg tror ikke vi kommer

er vigtigt at vi skiller de to ting ad jeg ville aldrig acceptere at nogen som helst undersøgelse

kan man ikke fortænke nogen i men jeg synes jo at min opgave må være at sige jamen er der grundlag for for flere undersøgelser med den viden vi har nu og

sat noget endeligt punktum her og den her sag

komme videre i sagen jeg er enig

men jeg mener godt at der kan sættes et punktum i sagen

valgte at gøre det som nogle af os foreslår min oplevelse er at for de pårørende og efterladte er der selvfølgelig savnet og tvivlen

som man ikke kan gøre så meget ved

vinkler min mulighed for at

min mulighed for at gå ind i sagen og stille de spørgsmål som

være at vi politikere beder nogle professionelle om

er noget her som åbenlyst burde belyses mere

jeg kender jo godt til de henvendelser og breve der kommer i

den her sag men men jeg har bare meget meget svært ved at

bare at stille mig tvivlende over for om man kan

at der ikke er noget der mangler så vil man jo dagen efter sige at der er noget her vi skal have undersøgt endnu mere eller at vi må starte helt forfra en større kommission jeg tror bare

har nævnt der er kommet nogle nye oplysninger som sætter et lidt nyt perspektiv på sagen

ikke at jeg er hundrede procent sikker på at vi kan finde de skyldige ved at gøre det eller at der er lavet en kæmpe fejl hos politiet det tør jeg slet ikke udtale mig om det største argument for mig er hensynet

har den meget store tvivl

det hensyn

hvad er så det næste vi skal det her handler i bund og

det lyder lidt som om selv om vi har talt frem og tilbage

en enkelt gang mere med friske øjne med uafhængige øjne

vil bare spørge hvis man nu gjorde det hvad ville det værste udkomme af en sådan undersøgelse kunne være det kunne vel være at man sagde at

ikke være det værste eller er der andre årsager til at ministeren tænker at det her skal vi ikke vove os ud

inde i den her sag eller på den måde

at hvis der så kommer sådan en undersøgelse der så ender med det værste

tid før nogle vil skrive til os og sige jamen der er også noget her og

har hørt nogen sige sådan og det må man også

vil godt stå på mål for det politiske ansvar der hedder at jeg har meget svært ved at se

belyst noget eller at der ikke var ting der var overset og at alt var som det skulle være det har jeg svært ved at se efter den diskussion

der har været i pressen i nogle år om den her sag men men hvis det nu var det der var bundlinjen

være rart at kunne sige til de pårørende som har jagtet den her sag i mange mange år fordi

har manglet svar at nu har man gjort det man

så findes der ikke mulighed for at sætte et punktum jeg nægter at tro på at pårørendegrupper og efterladte

nu har vi fået det her undersøgt igen af nogle

på en anden måde de mener ikke

forhold som giver anledning til at iværksætte yderligere efterforskning og så har granskningskommissionen endvidere konkluderet at der ikke er noget der tyder på at der blev tegnet en gunstig høj forsikring

hvor forsikringssummen ikke var unormalt høj og derfor har konklusionerne i granskningskommissionens rapport vedrørende forsikringsforholdene svaret til det som danske myndigheder tidligere har

holde sig selv i ro under det spørgsmål som

at så kan man stille nogle spørgsmål til ministeren som vi så får lejlighed til at svare ordentligt og godt på og det gør jeg hjertens gerne

når den norske granskningskommission henviser

det selvfølgelig en ligegyldig henvisning

der stod i de dokumenter der kom frem og hvilken betydning

ministeren så gør i sit svar til mig i folketinget

set bare at henvise til hvad man havde undersøgt før dokumenterne kom frem så spørger jeg selvfølgelig

være så venlig at finde ud af hvornår

i det danske politi om at den her forsikringssum blev forhøjet få dage før branden

ikke fundet anledning til at bede rigsadvokaten om at gennemgå det meget omfattende materiale i sagen af ressourcemæssige årsager

at det er en ordentlig betjening af folketinget at når man stiller

folketinget der skal til at vurdere hvad politiet skal undersøge om vi synes det har været godt nok undersøgt om vi synes der skal undersøges mere

henvisning til at der var fastsat en forsikringssum som var i overensstemmelse

at der er en række relevante personer fra den her sag

og undersøgte den her del

også at forholde os til om myndighederne

kan se at der er grundlag for at der skal afhøres eller foretages nyt i sagen det har

sige at afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse som først nævnt vil finde sted tirsdag den anden april

vi åbner forhandlingen og det gør vi med herre christian rabjerg madsen

de citerede et nyt tysk forskningsstudie der viser at hver eneste europæer i gennemsnit får skåret

to år af sin levetid som følge af luftforurening

voldsomme tal og også mere voldsomme tal i

det betyder oversat til danske forhold at

eneste år som en konsekvens af luftforurening vi har tidligere troet at det tal lå et sted mellem

fire tusind danskere det er jo i sig selv et helt uacceptabelt højt og tragisk tal som jo også gør luftforureningen til det største og mest alvorlige og dyreste

aldeles fornuftigt at stramme op på miljøzonereglerne i danmark og derfor bakker socialdemokratiet også op om regeringens forslag men vi må samtidig sige fra talerstolen at vi ikke synes at forslaget er ambitiøst nok vi får altså ikke med det her forslag i tilstrækkeligt omfang reduceret antallet af årlige dødsfald som en konsekvens af luftforurening vi mener at man burde gøre

er det utilfredsstillende at regeringen i forhold til luftforureningen går en stor bue uden om de mest forurenende dieselbiler som udgør et vigtigt element i forhold til at bekæmpe luftforurening det er utilstrækkeligt at regeringen ikke forholder sig til brændeovne hvor vi

side har foreslået at man giver kommunerne nogle bedre muligheder for at regulere brændeovne i de områder hvor det er problematisk så mener vi også det uforståeligt at regeringen med forslaget ikke er imødekommende over for de kommuner særlig på vestegnen som selv efterspørger muligheden for

få miljøzonelovgivningen til at være geografisk udstrakt ud over deres kommuner

fra vestegnskommunerne som vi synes man skulle

voldsomt belastet af trafik både støjmæssigt men selvfølgelig også i relation til

det suverænt største og dyreste miljøbetingede

i danmark og jeg mener egentlig at udfordringen er så alvorlig at regeringen med fordel kunne indkalde til brede forhandlinger af problemet med henblik på at se om ikke vi kunne blive enige

en mere helhedsorienteret nogle

det tror jeg faktisk

at vi burde gøre og det vil jeg gerne bruge lejligheden

for som regeringen selv skriver i

regeringens tiltag på området ikke tilstrækkelige til at danmark når i mål med eus målsætninger i forhold til luftforurening som fastsat i nec direktivet

hvilket står sort på hvidt i regeringens eget udspil et stykke vej op til at vi når eus

det her område der synes jeg jo at man skal sige at det selvfølgelig

i sig selv men vi skal jo ikke have en fornuftig politik i forhold til at bekæmpe luftforurening for eus skyld

eneste år dør af luftforurening

enormt dyrt for fælleskassen i

lægger op til men med de ord kan jeg

at regeringen er for slap og gør for lidt

også det vi hører nu det er jo sådan den første strofe

spillet ud fra regeringens side er for slapt og så siger den socialdemokratiske ordfører at

man synes man vil gøre noget mere

hvad er det så socialdemokraterne egentlig

at få det vendt i øvrigt noterede jeg mig lige til sidst at ordføreren

det helt konkret socialdemokraterne vil foreslå af ekstra stramninger og der må vi så imødese et ændringsforslag

det tror jeg skal have på skrift og så levere til min til min partiledelse det

alt andet lige

undertegnede så det vil jeg tage med og tak for det nej vi synes at det der ligger her er for slapt og det synes vi jo fordi man går i en stor bue uden om

ældste dieselbiler står for en betydelig del af den luftforurening som slår mennesker ihjel

får i hvert fald som minimum de kommuner som ønsker det og som ligger op ad de nuværende miljøzoner med og som jo også selv efterspørger det også i pressen i dag så er det jo

at brændeovne udgør en meget stor del af partikelforureningen og der kunne det jo være fristende herindefra at lave nogle nogle hårde regler som gælder nationalt men det er jo også sådan at hvis du tænder en brændeovn i et tyndtbefolket område i jylland hvor jeg selv kommer fra så udgør det ikke noget stort miljøproblem i forhold til partikelforurening fordi der er så langt mellem husene gør du

og derfor tror jeg vi skulle give kommunerne

at man skulle kigge på geografien det var ikke nok med de

miljøzoner vi har nu det må jeg forstå sådan at det så skal udvides til stort set hele landet det vil sige at samtlige borgere

så kan imødese skrappere ekstra krav fra socialdemokratiet så er næste spørgsmål når det så er bredt ud

det er inden for de fem eksisterende zoner og inden for de fem største byer

så forstå nu at det gælder stort set alle biler

om man kunne udvide det til de kommuner som ligger op ad eksisterende miljøzoner kommuner som

hvis man giver tilladelse til nye miljøzoner som ligger løsrevet

udfordringer i forhold til

ønsker at transportere sig det synes jeg egentlig jeg er rimelig pragmatisk omkring jeg siger bare at hvis der er vestegnskommuner rødovre eksempelvis er ude i dag at sige vi ønsker

så har jeg en lille smule svært ved at se argumentet for at man

en rimelig god luftkvalitet i hvert fald i forhold til mange andre lande

af vores luftforurening som stammer fra udlandet

tunge køretøjer lastbiler busser varebiler

personbiler som kort blev berørt har vi

også indført en skrotningsordning så det

ude af fokus således at

sådan ad frivillighedens vej og i takt med at man som borger synes at nu passer det ind i ens kram

få udskiftet den gamle øse

det er et godt tilbud til ejerne af ældre forurenende dieselbiler som vi selvfølgelig vil benytte sig af indsatsen i det her

høj andel af forureningen i byerne i forhold til deres kørte kilometer det sikrer bedre luftkvalitet særlig i de største byer til gavn for alle danskerne

koncentrationen og de største udfordringer med

zonekravene trinvis så ejerne af de køretøjer som skærpelsen kommer til at omfatte vil have tid til

tingene over passende tid på den måde

vi både virksomheder og erhverv de bedste muligheder for at foretage de ændringer der skal til og bidrage til en bedre luftkvalitet

det fysiske miljømærke til fordel for et digitalt håndhævelsessystem

letter vi også med lovforslaget her her de administrative byrder for erhvervslivet luftforurening er sundhedsskadeligt

det også højt på vores venstres liste at gøre noget ved og dermed sikre renere luft til danskerne vi skal fortsat kunne nyde at færdes frit rundtomkring udendørs i samfundet derfor siger det sig selv at vi jo

det her forslag og stemmer for det

udvide miljøzonerne rent geografisk jeg anerkender sådan kan være nogle udfordringer hvis man planter miljøzoner mere pletvis ud over landet fordi det så som bilist eller transportør kan

gælder hvor men

få miljøzonerne til at gælde også for deres kommune rødovre blandt andet der andre eksempler hvad er egentlig argumentet for ikke at imødekomme de borgmestre som selv beder om at få den beskyttelse som miljøzonen

den meget store belastning som trafik udgør i forhold til

har de største udfordringer det er sådan set afvejningen af det

argumenter der ligger bag at man ikke tillader vestegnskommuner som geografisk hænger sammen med eksisterende

også gør sig gældende på vestegnen det er formentlig de kommuner i landet som er som er hårdest belastet af transport

rødovre som spørgeren her går ind på men der tror jeg også nok hvis man kigger på det samlet at det

vi har de største udfordringer men selvfølgelig

at få dem ind det tyder jo da også på at vi er på rette spor med mange af de ting

jo fint at vi også har fået en luftpakke

hvor der er den største koncentration og de største udfordringer er jo i de fem konkrete miljøzoner

som vi har så kan man begynde at lave mange små

måske har en større vej lige igennem sig om det så giver anledning til det eller ej

vel at mærke alle kommuner helt selv kan få lov til at bestemme hvilke miljøkrav der skal gælde hvor

vi så måske kunne se ind i en lidt forvirrende

et danmarkskort med forskellige reguleringer nærmest fra gadehjørne til gadehjørne og at

faktisk vil være en lillebitte smule svært for erhvervsdrivende

de køretøjer hvad enten det er busser eller lastbiler eller varevogne der skal overholde

selv om de så kører igennem rødovre eller en anden

komme ind på udbredelsen af det for ordføreren var selv inde på

rent geografisk forstod jeg det rigtigt at hvis enhedslisten havde magt som

selvfølgelig have renere luft i

og derfor giver det konkrete lovforslag

kommuner og byer i danmark mulighed for at skærpe allerede eksisterende

i miljøzoner og der skal stilles stilles skarpere

de ældste af vores varebiler jeg mener at lovforslaget her illustrerer en rigtig fin balance mellem miljøhensyn sundhedshensyn og hensynet til vores erhvervsliv jeg ser det så i øvrigt

også som afgørende at vi sikrer ren luft men uden at det rammer den enkelte private borgers

hverdag for mig og liberal alliance

fortsat har nogle ensartede regler i vores miljøzonekommuner så der ikke opstår en forskel fra by til by eller fra gadehjørne til gadehjørne det synes jeg jo

rigtig god mening og derfor støtter liberal alliance selvfølgelig også lovforslaget

arbejdet for at vi skulle videre med egentlig

man betaler en kilometerpris i afgift afhængigt af hvilken bil man kører i altså hvor forurenende bilen er på hvilket tidspunkt og i hvilket område man kører på den måde ville man langt mere detaljeret og målrettet kunne regulere transporten med køretøjer på vejene i danmark

har vi jo miljøzoner i danmark

miljøzoner sådan at de bare følger nogenlunde med tiden i vores øjne er det her forslag

men alt for lille skridt så vi støtter selvfølgelig op

men det er vigtigt for for mig at sige at

have langt flere ambitioner ind i det

en god detalje ved forslaget er

at man konverterer de fysiske zoneregistreringsområder til en elektronisk

og jeg håber at vi i udvalgsarbejdet kan finde nogle måder

en skidt idé men det kunne da være interessant

alternativet hvor mange kroner per kilometer man sådan vil pålægge

dem der har langt til arbejde rundtomkring i landdistrikterne

pludselig til at kigge lidt på privatbudgettet hvis man skal

forhandlinger hvis man skulle komme så langt så hvad er kravet fra alternativet

udgave af vores partiprogram for det andet

det som vil være udgangspunktet i mine øjne er at man forsøger at lave en

jo være sådan at kører du i

hvor der er meget dårlig dækning af offentlig transport ja så vil man kunne lægge en forholdsvis lav pris ind

når man nærmer sig en hovedfærdselsåre for jernbane

vil man få en højere takst og kører man ind i byerne og især i storbyerne

bliver det meget høje takster så det er altså en graduering og det er det der er hele pointen man kan også graduere den på tid sådan at man i myldretiden betaler en højere pris

så bør det også være muligt at prøve at få nogle beløb på

kroner på så man kan sige hvad

man også have nogle beløbssatser

køre på arbejde så hvad er den billigste takst og hvad er den dyreste takst man arbejder med

forskellige takstniveauer og se om det ændrer på adfærden i forhold til de eksisterende takster på henholdsvis

er jo netop at man graduerer de her takster og indretter det sådan at man kan få folk over i offentlig transport der hvor det er effektivt men har muligheden for billig individuel transport i en bil der hvor

jeg gør med stor fornøjelse

luftforurening det burde i sig selv være en øjenåbner havde det været trafikulykker havde vi nok allerede nu indført et forbud mod at køre i bil fordi luftforurening er svær at se står vi nu i stedet i dag med et lovforslag med store huller hvis ikke de op mod seks tusind dødsfald var grund nok burde de samfundsøkonomiske omkostninger give milliarder af grunde hvor mange sygedage hvor mange hospitalsindlæggelser ser vi som følge af det her og hvor meget kunne vi ikke spare ved at få nogle miljøzoner der rent faktisk virker det er de spørgsmål vi vil forfølge nærmere udvalgsbehandlingen noget andet som vi vil forfølge

er det smuthul der er i regeringens forslag vi vil fjerne undtagelsen hvor varebiler kan leve op til euronorm seks ved at efterinstallere et partikelfilter for det forslag undgår jo helt at gøre noget ved noxen med regeringens forslag vil det stadig være tilladt at køre rundt i byerne i en gammel dieselpersonbil der udleder masser af nox det giver ikke meget mening for os radikale lovforslaget burde også inkludere personbiler derfor ønsker vi at personbiler skal

vi er vidtgående end regeringens forslag

de største sundhedsproblemer overhovedet i danmark

det flere dødsfald end fra cigaretter regeringen vil sikkert svare at danmark vil leve op til de krav der findes i

who anbefaler dette lovforslag har til formål at forbedre luftkvaliteten i de største byer i danmark med meget trafik hvor luftforureningen

og det gør vi da også

er det her et alvorligt sundhedsproblem som vi bør være forpligtet til at gøre noget alvorligt ved lovforslaget bunder i gode intentioner om at forbedre luftkvaliteten i de fem største byer men ambitionsniveauet i lovforslaget er bare alt alt for lavt

som også andre ordførere har har nævnt både med hensyn til hvor mange byer der skal omfattes af miljøzoner hvor hurtigt skærpelsen skal indfases og ikke mindst hvilken grad af fleksibilitet kommunerne skal have til at skærpe miljøkravene yderligere miljøzonerne er en vigtig brik i at drive den grønne omstilling af transportsektoren og også løse det her sundhedsproblem og med det her lovforslag er der altså bare ikke særlig meget fart på for os står klart at den grønne omstilling

køre noget stærkere i sf mener vi først og fremmest at det skal være muligt for langt flere byer at indføre miljøzoner vi mener faktisk det bør være muligt for landets fem og tredive største byer som svarer til alle byer med mindst femogtredivetusind indbyggere miljøzonerne er et effektivt middel til at mindske luftforureningen lokalt og hvis de indføres i flere byer

kan de i højere grad fungere som et solidt incitament til at fremme brugen af vare og lastbiler som kører på el eller grøn gas også uden for byerne

for at udvide antallet af miljøzoner

mener vi i sf at byerne skal kunne vælge at være mere ambitiøse og dermed skærpe kravene yderligere såfremt de ønsker det af praktiske grunde ville det være relevant at vælge nogle trin som for eksempel kunne følge bestemte euronormer muligheden for at skærpe kravene yderligere bliver

direkte efterspurgt af københavns kommune som for eksempel ønsker at det gøres muligt at indføre nulemissionszoner ligeledes efterspørger flere interessenter at arbejdsmaskiner også skal kunne inddrages i miljøzonen den grønne omstilling kan kun gå for langsomt så hvorfor skal vi holde kommuner tilbage der ønsker at være endnu mere ambitiøse og vise vejen frem ministeriet fremhæver i høringsnotatet at der skal være lige konkurrencevilkår for erhvervet i de største danske byer men er det virkelig

kun vil være en midlertidig konkurrencemæssig skævvridning for en gangs skyld kunne man måske få skabt

til toppen frem for et kapløb mod bunden sidst men ikke mindst mener vi i sf at

nu er så gode alternativer til dieselbiler at vi skal bane vejen for

et forbud mod dieselbiler i de fem byer som lovforslaget omhandler der findes i dag allerede mange

varebiler lastbiler og personbiler så et sådant forbud er bestemt muligt hvis regeringen rent faktisk tager deres egen målsætning seriøst om at der efter

som dette et oplagt skridt at arbejde mere ambitiøst med at nå lovforslaget vil medføre et lille grønt fremskridt men som så ofte

men i sf er vi altså positive over for enhver forbedring

tak for det

blev røg støj og møg og

det må man sige han har fået ret

er en kæmpestor udfordring særlig i vores storbyer den luft vi indånder den forurening der finder sted jeg tror at vi alle sammen bliver skræmte når vi læser at

at løbe en tur rundt om søerne i eksempelvis københavn

det kan godt være at man får lidt motion og sved på panden og at det såmænd er sundt nok men når man løber op af en af de mest trafikerede

får man også desværre med sin vejrtrækning en række partikler som

konservative briller rigtig glade for det lovforslag der bliver præsenteret her i dag det giver en markant forbedring i forhold til muligheden for at anvende miljøzoner i danmarks fem

særligt i forhold til lastbiler busser og ældre varebiler vi vi ved at det kommer til at reducere mængden af sodpartikler og nox ganske betydeligt

salg af benzin og dieselbiler i to tusind og tredive i danmark og plug in

den målsætning skal vi stadig væk arbejde meget hårdt på at

alvor når i mål skal vi også have mere grøn persontransport så derfor

det her lovforslag som vi synes er godt og som vi synes trækker

en balance mellem hensynet til luftkvalitet og sundhed og hensynet til at der også skal være muligheder for at have et sundt erhvervsliv i vores

balancegang så det kan såmænd sagtens være

er enkelte elementer man kunne tilføje yderligere i forhold til det der ligger her men vi vil glæde os

over det her lovforslag som i den grad

tiltag som man kunne arbejde med i udvalgsbehandlingen som kunne gøre at lovforslaget trak

op eller selv kunne bringe nogle ting på banen som kunne gøre at vi kunne få antallet af dødsfald årligt som

selv har efterspurgt at komme med ind under miljøzonen kunne få lov til det

at vi bruger det som redskab de steder hvor der er allermest brug for det

jo fint nok at sidde og efterlyse en masse handling som socialdemokrat men man har også haft muligheden for selv at levere det

ordførerne for en god og positiv grøn debat i dag indsatsen for ren luft har været en succes i danmark

er antallet af mennesker der dør for tidligt som følge af luftforurening

således næsten halveret siden nitten halvfems

i rigtig mange andre storbyer i europa det er sket både gennem eu regulering udvikling af filterløsninger og nationale tiltag for eksempel de miljøzoner som vi har haft lejlighed til at drøfte her i dag men de eksisterende miljøzoner

ti år gamle tiden og teknologien er løbet lidt fra dem de er blevet overhalet af udviklingen regeringen præsenterede i oktober et ambitiøst klima og luftudspil målsætningen er en grøn omstilling af transportsektoren til gavn for klimaet og til gavn for vores luftkvalitet i klima og luftudspillet lagde vi fra regeringens side også grundlaget for at vi i dag drøfter et ambitiøst lovforslag som moderniserer vores miljøzoner de største byer får med forslaget mulighed for at skærpe kravene til lastbiler og til busser og for første gang nogen sinde i danmark bliver varebiler også omfattet af reglerne særlig de ældste dieseldrevne tunge køretøjer og varebiler bidrager med en stor andel af luftforureningen

er tre gange højere end deres andel af kørte kilometer i byerne så det giver god mening at fokusere på varebiler på lastbiler og på busser med forslaget kan vi fjerne omkring en fjerdedel af trafikkens partikeludledning og cirka fem procent af nox udledningen fra trafikken i byerne det er noget som vil kunne mærkes ikke mindst i myldretiden regeringen vil samtidig stramme op på håndhævelsen af miljøzonereglerne gennem en digitalisering og automatisering af kontrollen sådan helt præcist hvordan og hvem der skal varetage

i et særskilt lovforslag som forventes fremsat i det nye

spurgt til hvorfor personbiler ikke er omfattet af de nye miljøzoneregler

regeringens side lægger det os meget på sinde at skabe en grøn transportsektor

vi sat et mål om stop for salg af nye diesel og benzinbiler fra to tusind og tredive og fra to tusind og fem og tredive også et stop for salg af nye plug in hybridbiler vi har nedsat en kommission der skal vise os hvordan vi

har vi indført en forhøjet skrotningspræmie på fem tusind kroner til de ældste dieselbiler og bilejere får dermed en større gevinst ud af at skrotte de mest forurenende forurenende gamle dieselhakkere dermed sætter vi turbo på at få de ældste og mest forurenende biler væk fra vejene vi skal have effektive

miljøzoner så vi får de gamle og tunge køretøjer ud af byerne så hurtigt som muligt men det skal ske på en måde

så erhvervet også har en rimelig frist til at tilpasse sig de nye regler det handler om at sikre renere luft det handler også om at finde en balance så vi ikke rammer de erhvervsdrivendes hverdag urimelig hårdt jeg finder at vi med det her lovforslag har fundet

balance jeg synes der er kommet

og ambitiøse tilkendegivelser og forslag som

set glæder mig til at drøfte nærmere hvis vi har mulighed for at gøre det fremragende forslag regeringen har fremsat endnu bedre jamen så lytter jeg naturligvis til det jeg ser på den baggrund frem

om noget af det vi måske kunne ændre i udvalgsbehandlingen kunne være at man kunne imødekomme de vestegnsborgmestre der har ytret ønske om at få den beskyttelse for trafikbetinget luftforurening

den mulighed til vestegnsborgmestrene vi diskuterede

hvis det var det ministeren sigtede til

henviser til og som man med rette fra fra vestegnsborgmestrenes

er bekymret for er jo den trafik som kører gennem de kommuner og ind i københavn

jo omfattet af de her regler derfor

muligheden for at skærpe de her miljøzoner jamen så vil langt de fleste køretøjer der bevæger sig i blandt andet de

også være omfattet min bekymring i

og det har også været fremme i debatten og jeg tror at ordføreren også selv nævnte

ville være at hvis vi sådan lader otte og halvfems kommuner hver især beslutte hvilke miljøzoner

vil indføre så bliver det meget vanskeligt at navigere når man skal på tur i kongeriget og

men hvis det er rigtigt

trafik man er belastet af alligevel skal overholde reglerne når den kommer til københavn ja så

noget ekstra krav så vil man kunne gøre det uden at det har nogen betydning for

jeg deler ministerens bekymring i forhold til om man får sådan

mange løsrevne miljøzoner men lige præcis vestegnen hænger jo sammen med københavn så ser ministeren at man kunne udvide miljøzonerne til de kommuner

ikke vil komme i karambolage med med det her hensyn om at

regeringens politik hvis den bliver ført ud i livet og hvis regeringen bliver siddende til

så ikke kommer til at leve op til til nec direktivets krav er

videre ind til til københavn men det vil omfatte mange så det vil jo ikke være fuldstændig uden omkostninger eller besvær eller

de pågældende steder det er altså for at undgå det her kludetæppe og for at man både som som erhvervsdrivende og som borger i danmark ved hvor man kan køre under hvilket regelsæt i forhold til

gøre det en lille tand bedre jeg er en anelse nysgerrig på det her

vores vinkel på det her felt altså at miljøzonerne jo er

og femten stod der at man ville

forsøge og og kigge på fra venstres side

er det helt skrinlagt eller er det noget der er

det som en målsætning

en god måde at sikre en bedre luft i i vores store byer på og i og med at man går ind og rammer de største byer

rammer man også langt størstedelen af trafikken i danmark fordi de færreste trods alt sådan futter rundt

og vi rammer de steder hvor udfordringen

ikke umiddelbart har på tegnebrættet

meget plettet landkort kan blive lidt uoverskueligt

om at rykke grænsen for hvornår miljøzonen starter

faktisk er der rigtig meget der bliver ledt ad de ringveje der er rundt om københavn og som jo netop går

vestegnskommunerne og i regeringens

der oven i købet lagt op til at der skal bygges en ringvej fem

fra sverige og hele vejen ned gennem sjælland

taget med i betragtning at der faktisk er rigtig meget trafik som

hvor udfordringen er størst og hvor udledningen er værst og det er den i de fem største byer så er jeg helt med på som fru trine torp siger og som andre også

at der også er en udfordring i de kommuner hvor trafikken bliver ledt uden om vurderingen fra fra vores side har været at man skal sætte skellet et sted og det har vi valgt at gøre i de eksisterende miljøzoner og valgt at sige lad os opdatere dem

ved hvad det er for noget vi har at regne med og hvis vi skal have en drøftelse omkring det i udvalgsbehandlingen

en lidt anden opfattelse af hvordan problemerne er

ret tydeligt at de både har problemer med forurening og også

størrelsen af miljøzonen

i trafikken nu har vi valgt at

trine torp ønsker at have grænsen et andet sted og og fred være med det

at det er os der står for miljøforbedringerne i

skal udvide de zoner og lad os endelig have den diskussion men den skal jo ikke handle om

er folks egen opfattelse af hvor problemet er størst vi må tage udgangspunkt i hvor udledningen og

hensigten er at lave det

man ved samme lejlighed se hvornår den her bil er indregistreret i stedet for at det er en dims man har i forruden som man kan flytte rundt så nummerpladen som er bilens særlige kendetegn

og klimaudspil her i efteråret havde vi jo en masse forskellige modeller fremme for sådan

hvornår er en indfasning rimelig hvornår opnår vi den ønskede effekt hvornår har det hvilke omkostninger

altså en

og nu hvor vi er kommet med det her forslag

om en udsættelse af den her indfasning

synspunkter er jo helt legitime afhængigt af udgangspunkt

jeg altså valgt at vi er på på den balance der er i midten med at tage hensyn til vores rene luft og at gøre noget ambitiøst her samtidig med at vi sikrer at vi ikke bare skal

er der igen en balance at tage til at det skal være muligt at drive

en by som københavn og

har nogle nogle områder hvor det er mere sikkert at være fodgænger kan man sige og hvor der altså er mindre bilkørsel den balance

finder jeg altså bedst er ved de zoner

udskiftning i forhold til brændeovne

her skrotningspræmie på to tusind kroner for en brændeovn dels kommer vi til at fremsætte en regel om at man ved

at ridse lovforslaget lidt op så godt jeg nu kan formålet med det her lovforslag skulle være at forenkle lovgivningsstrukturen på hele dyrevelfærdsområdet lovforslaget

er en udløber af miljø og fødevareministeriets såkaldte lovkompas der skal bidrage til en mere enkel og sammenhængende regulering på miljø og fødevareministeriets område i forbindelse med det arbejde

er der et ekspertudvalg som har anbefalet at al lovgivning vedrørende dyrevelfærd samles i én ny samlelov det er så den samlelov vi skal behandle i dag og den samler en lang række love på dyrevelfærdsområdet i én samlet lov det gælder alt fra love om kloning og genmodificering af dyr til lov om hold af slagtekalkuner en af hovedtankerne bag lovforslaget må vi forstå er at det skal være lettere at ændre reglerne hurtigt når der eksempelvis bliver tilvejebragt ny viden om dyrevelfærd derfor kommer reglerne for dyrevelfærd i højere grad til at bero på ministerbemyndigelser i fremtiden

at reglerne er smidige og kan tilpasses den seneste viden samtidig er det så ministeriets vurdering at det er mere brugervenligt at samle al lovgivning om dyrevelfærd i én samlet lov lovforslagets formål er ikke forstår man at ændre de gældende regler derfor videreføres de fleste bestemmelser uændret sådan er vi i hvert fald blevet oplyst

jeg vil sige for vores del synes jeg at det er værd at bemærke at når man laver en ny hovedlov en samlelov

som er så omfangsrig som den vi har med at gøre her og vi har også set lignende eksempler på det så er det for mig helt ubegribeligt at der ikke er forudgående politiske drøftelser med folketingets partier men at man bare lægger lovgivningen frem og

hvad der sker i folketinget og det må man jo så tage konsekvensen af og finde ud af i dag under førstebehandlingen jeg synes ikke det er måden at gøre det på og jeg synes faktisk det er en kritik værd og den vil jeg gerne udtrykke samtidig synes jeg det er bekymrende at dyrenes beskyttelse langtfra er enig i at der hovedsagelig

er tale om en videreførelse af eksisterende lovgivning og de har nogle bekymringer helt konkret som jeg synes vi er nødt til at tage alvorligt og også få en diskussion af her i folketinget eksempelvis indeholder lovforslaget en formulering om og nu citerer jeg så fra lovforslaget regler om dyr i landbruget fastsættes efter forhandling med landbrugets organisationer hvis reglerne ikke beror på en

forpligtelse af international karakter og hvis reglerne vil være af indgribende betydning for landbruget inddragelsen af landbrugets organisationer jævnfør

af forslag til regler det er muligt at det på nogle strækninger

ikke kunne afvise det har jeg ikke indsigt nok til at kunne vurdere men jeg synes det lyder lidt bekymrende hvis bæredygtigt landbrug og landbrug fødevarer bliver de eneste organisationer som bliver hørt

mener vi at formålet med en dyrevelfærdslov skal være at sikre dyrevelfærden jeg mener at der er behov for at vi får en ordentlig gennemgang af hvad det her lovforslag egentlig betyder for dyrevelfærden i danmark for høringssvarene antyder at det ikke er lige så ukompliceret som ministeren har givet indtryk af og derfor er vi på nuværende tidspunkt heller ikke i stand til at tage endelig stilling til det her lovforslag det er mit håb at ministeren snarest muligt vil indbyde til en teknisk gennemgang af lovforslaget eventuelt en politisk forhandling hvor ministeren ved samme lejlighed kan forholde sig til den kritik der blandt andet har været rejst af dyrenes beskyttelse så med de ord vil vi gerne i

opfordre til en grundig behandling af det her lovforslag

følge ordføreren i at der kan være nogle love som

tilbage i nitten en og halvfems så synes jeg at

for nogle ændringer i den animalske produktion der er sket siden nitten en og halvfems som gør at man burde ændre på lovgivningen

af antallet af dyreenheder på den enkelte bedrift er blevet ophævet så vi nu kan have bedrifter som har langt flere husdyr end man havde inden nitten en og halvfems så er det da et aspekt som jeg synes

til at man skulle overveje lovændringer kan ordføreren se at

være noget ræson i at se på hvad det er for nogle ændringer der er sket siden

har været god udvikling som gør at vi har et moderne og effektivt landbrug men det er klart at dyrevelfærdsspørgsmålene jo bliver tilsvarende

at hvis vi med en lov hvor vi i høj grad baserer

være efter forudgående dialog med landbrugets organisationer så har man jo ikke bare afskåret andre organisationer men jo i praksis også folketinget

når ministeren beder om så stort et redskab som han gør med så kraftig en bemyndigelseslovgivning som det her

så kan vi godt se nogle positive elementer i det ingen tvivl om det men vi skal også bare have vished for at de rigtige parter bliver hørt det kan godt være landbruget men jeg mener ikke

grise per kuld op til atten sådan at en so har flere

helt naturligt at der er et problem og hvordan forholder man sig til det

en lovgivning det gør man ikke indtil nu det er bare et eksempel på at

en animalsk produktion der har udviklet sig jeg er ikke helt enig med ordføreren i at det udelukkende er positivt

jo derfor at jeg lige præcis ønsker mig at der kunne have været en politisk forhandling om det her kompleks

vi haft mulighed for i et forhandlingsrum at kunne løfte de udviklinger vi nu hver især kan se der er sket i landbruget

søerne der får flere smågrise eller det er køerne der leverer mere mælk eller andre udviklinger

som kan udfordre dyrevelfærd derfor mener jeg at det er den kritik værd som jeg har rejst

bedst muligt mod smerte lidelse angst varigt mén og væsentlig ulempe

halvdelen af søerne har mavesår fordi de fodres på en måde

deres foder er for fint så vil jeg gætte på at de har en væsentlig ulempe ved det

der må også være nogle af dem der har smerter

blev håndhævet at man ikke kunne fortsætte med

fodre søer på den måde man gør nu

formålsparagraffen var fantastisk men det var lovforslaget

det vil forhåbentlig gøre mere overskuelig for dem som

berørt af den dyrevelfærd er

over reglerne med ændringen

love som området hidtil

det gør det nemmere at finde ud af hvor man skal slå

i lovgivningen det er klart at det kan vi kun have en interesse i alle sammen og det har vi naturligvis også i venstre lovforslaget er en udløber af miljø og fødevareministeriets arbejde med den fremtidige lovstruktur også kaldet lovkompasset lovkompasset blev igangsat i efteråret to tusind og femten med det formål at skabe en mere enkel klar og sammenhængende lovstruktur på ministeriets område og i den forbindelse blev der i to tusind og seksten nedsat et ekspertpanel der fik til opgave

til en fremtidig lovstruktur det er de anbefalinger som nu

bliver til virkelighed med forslaget her og som skal føre til at lovgivningen bliver mere overskuelig for dem som beskæftiger sig med

dagligdagen samtidig bliver der tilføjet regler til fordel for dyrene for eksempel bliver reglerne mod hundekampe udvidet til et generelt forbud mod dyrekampe den slags

her i danmark også i venstre prioriterer vi dyrevelfærd højt og samtidig ønsker vi en mere gennemskuelig ensartet og overskuelig lovgivning

kunne være noget som som vedrørte dyrevelfærd nemlig regler mod dyrekampe som

når man ser på hvad det er for nogle forhold som vores to hundrede og tyve millioner produktionsdyr i danmark

finde et et andet eksempel hvor der faktisk var noget ude i produktionslandbruget som som kunne give anledning til at man måske skulle ændre på

at få kigget på lovstrukturer end

at tage stilling til en masse forskellige dyrevelfærdsmæssige standpunkter og

omkring elefanter

andre dyrevelfærdsmæssige spørgsmål

det sådan set ikke lige præcis i det her lovforslag at man skal tage så meget højde

inden for landbruget siden nitten en og halvfems siden den sidste større lovændring så burde det give anledning til at man

kuldstørrelsen er blevet øget fra knap tolv til atten siden den sidste store lovændring

forhold i produktionen som gav anledning til at man burde ændre på

nogle opstramninger på væsentlige dele af det

mig da også over

blandt de lande der har en meget høj dyrevelfærdsmæssig standard også når vi kigger

og tyve millioner dyr om året i de danske stalde båse og bure med den helt enormt store produktion

så for nogle konkrete problemer

hundrede og tyve millioner slagtekyllinger hvert år som lever et kort og kummerligt liv i

produktion en industrikylling lever kun i fem og tredive dage hvor den vokser fra fyrre

af deres liv bevæger de sig stort set ikke

lever i kæmpe flokke uden at der er adgang til dagslys der produceres sytten millioner mink om året i danmark i små bure minken er et vildt rovdyr som ikke er blevet domesticeret minkavl bør forbydes ligesom

malkekøer aldrig på græs men går inde i stalden hele deres liv

søerne de føder over tredive millioner grise til slagtning og eksport

de på kort tid får ufattelig mange pattegrise i perioder fikseres søerne mellem jernbøjler så de står på det samme sted uden at kunne bevæge sig ret meget

sår og trykskader og dødeligheden blandt søer

i dag bukker hver femte so under i den intensive produktion de ender deres liv som selvdøde

de fodres med findelt foder så halvdelen har mavesår avlsarbejdet har de sidste fem og tyve år medført at grisens kuldstørrelse er øget

det giver problemer når soen får flere grise end den har patter i griseproduktionen dør der fireogtyvetusind smågrise om dagen det er ni millioner om året det er den produktion

flest lovovertrædelser besætningerne er blevet store og kontrollen er omlagt til vejledende og stikprøvekontrol rutinemæssig halekupering er forbudt men syv og halvfems procent af grisene halekuperes grise fravænnes alt for tidligt

som behandles med zink og antibiotika for at få det industrielle landbrug til at køre bruges der hundrede

hvoraf fem og halvfjerds procent bruges til grisene med de forhold i baghovedet står vi her med et forslag til en ny

som udstikker

begynder at revurdere sin lovgivning

det gør man ikke i danmark formålet med lovforslaget er hovedsagelig at forenkle den eksisterende lovgivning og gøre den mere brugervenlig

set haft nogle store revisioner at dyrevelfærdsloven og jeg synes at at der er god grund til at kigge på hvordan landbrugets produktion har ændret sig siden nitten

omkring at landbruget får en særstatus

at kigge på på ændringer inden de bliver foreslået det mener vi er helt utilstedeligt et stor bekymringspunkt i det her er

om smitterisici det at der er så meget mrsa

set at den husdyrproduktion vi har er en bombe under

grisene burde have deres egen lov efter det her lovforslag har hundene fortsat deres egen lov jeg synes faktisk vi skulle fastholde at

på den baggrund kan enhedslisten ikke støtte lovforslaget men vi vil meget gerne

produktion vi går ind for at man reducerer landbrugsarealet med med femhundredetusind

i landbruget og det kunne så fortsat være landbrugsarealer vi ser gerne at der er nogle organogene jorder ethundredetusind

som tages ud af omdrift og det kan så stadig væk være permanent græs til dyrehold vi ser meget gerne at man kommer frem til at man har et dyrehold hvor man i langt højere grad fodrer med med grovfoder

set løse nogle af de dyrevelfærdsproblemer

fodringssystemerne til vores husdyr og det går vi også ind for så en markant reduktion i den animalske produktion vil være gavnligt for vores natur

set har en højere dyrevelfærd og vi ønsker at vi skal omstille hundrede

produktionen så meget som der er tale om her

så øger regningen oven i det og hvor stor en andel af det vil man så stille som som krav hvis man nu skulle komme i den position

man skal overholde et vandrammedirektiv det ønsker venstre så ikke og regeringen heller ikke men det er

er nødt til i forhold til vores internationale forpligtelser og det kan vi nemmere komme frem til hvis det er

vi reducerer vores animalske produktion og reducerer vores landbrugsareal så tingene hænger jo sammen hvis man reducerer

har vi jo her at gøre med et lovforslag der meget markant

regelforenklingsarbejde der har stået på i i miljø og fødevareministeriet igennem en årrække og det vil jeg da godt

andre ressortområder lige kigger på og lader sig inspirere af

med lovforslaget her én ny hovedlov til erstatning for den gældende dyreværnslov og den ene lov skal så fremadrettet virke som en form for rammelovgivning for langt størstedelen af dyrevelfærdsområdet derudover er der så en række såkaldte artsspecifikke love der ophæves og

omdannes til bekendtgørelser i stedet for

jeg kigger ned igennem de lovændringer der er tale om her at vi får en helt ny struktur på

dyrevelfærdsområdet det det betyder at vi faktisk når vi ved tredjebehandlingen

vedtager lovforslaget her reducerer hele elleve love og fyrre bekendtgørelser til én dyrevelfærdslov og cirka det halve antal bekendtgørelser men samtidig

videreføre i hvert fald i al overvejende grad gældende regler stort set uændret og derfor er liberal alliance meget godt tilfreds med det konkrete lovforslag og derfor støtter vi det selvfølgelig

sikker på at det er nødvendigt med en særlov for slagte kalkuner det kan godt være at tiden er løbet fra det

at en lov for grise var på sin plads når nu vi har chancen for at man også

en oplagt mulighed for det når man har åbnet en lov

en landbrugsudvikling siden nitten

som bør medføre at man ændrer noget i de vilkår der er

om det forslag som spørgeren har jeg vil sige

man måske forenkle det endnu mere

her fra folketingets talerstol at en meget stor del af motivationen for mit

personlige virke som folketingsmedlem er regelforenkling

og afbureaukratisering det er en meget stor del også af liberal alliances

kan sige politiske opdrag og nu er

huske hvor stor en del af lovgivningen inden for miljø og fødevareområdet det er der er blevet reduceret i løbet af de seneste fire år

men det meget stor del det kunne da være jeg skulle opfordre min gruppeformand til i næste valgperiode at give mig et andet ordførerskab så kan det være jeg kan være i stand til at reducere nogle andre politiske områder med lige så stor en mængde af unødvendige regler love og bureaukrati det vil være en stor fornøjelse for mig

har en situation hvor halvtreds procent af søerne som bliver ret hårdt presset

to man ikke kan leve op til om at dyrene har det godt når der er

ikke se at der er noget i den animalske produktion som indikerer at der er noget

enhedslistens ordfører til at foretage de anmeldelser sådan at vi kan få en retsmæssig politiefterforskning af de konkrete forhold

skæv fokus sammenligner man det frie dyreliv i naturen

er der i dyreværnsloven og hele forståelsen af dyrevelfærd en overdreven fokus på at skabe gode forhold når dyrene skal slagtes men langt mindre fokus på det gode liv for dyrene i de måneder eller år de lever i den danske husdyrproduktion løfter man blikket og ser med mere

er det på mange måder en problematisk tilgang vi har til vores husdyr dyrene er produktionsenheder og fokus i dyrevelfærden er overvejende på at sikre at dyrene er i optimal

har vi en særlig forpligtelse til at gå forrest i retning af en respektfuld omgang med dyr vi anser ikke i alternativet dyrehold i sig selv for uetisk men der er behov for at vi tager den maskinelle tilgang til vores husdyr som rene produktionsenheder op til overvejelse vi skal væk fra forståelsen af god dyrevelfærd som en lav dødelighed og en lav sygdomsfrekvens og hen til en empatisk helhedsforståelse af dyrene som individer der har en naturlig adfærd og langt højere grad af følelser som vi har et ansvar for at behandle i forhold til den forståelse

den såkaldte cambridgedeklaration om bevidsthed her anerkender man at en række undersøgelser viser at følelser ikke forudsætter tilstedeværelsen af neocortex altså frontallappen som er særlig for højerestående pattedyr altså selv mere primitive dyr end vi tidligere har antaget kan have følelser og er måske i besiddelse af en større bevidsthed den indsigt kalder på etiske overvejelser om hvorvidt vi bør justere på måden vi behandler vores dyr i det danske samfund for alternativet er det indlysende at alt for mange af landbrugets husdyr lever et liv der er meget langt fra deres naturlige adfærd at de lever et stresset liv et uværdigt liv indtil de bliver slagtet alternativet ønsker en gennemgribende reform af måden vi holde dyr og omgås dyr på så fokus flyttes til at skabe respektfulde liv med trivsel og naturlig adfærd for alle dyr

godt nok et regelforenklingsprojekt men da det er omkring tredive år siden at vi

ville det være på sin plads at løfte niveauet og det fremgår også af titlen vi løfter det fra dyreværn til dyrevelfærd dyreværn er i mine øjne at passe på de helt basale ting at dyret ikke bliver sygt

i utide men dyrevelfærd indeholder jo langt stærkere etiske aspekter og en styrkelse af vores respekt

at dyr er sansende væsener og det er der for eksempel ikke blevet plads til i § to i den foreslåede lov her der står at dyr er levende væsener der står ikke at de er levende og sansende væsener og det er meget vigtig forskel når vi rykker fra dyreværn

forskellige andre ting som også er blevet påpeget af nogle af de andre ordførere for eksempel det besynderlige i at man gerne vil inddrage

men ikke dyrevelfærdsorganisationerne og helt parallelt som

vil det være rimeligt da dyrene ikke har deres egen stemme

vil kunne gå ind og få en særlig rolle her så som forslaget ser ud i dag kan vi

vi kan se gode ting i forslaget som indeholder mange og tiltrængte forbedringer men vi har også problemer med flere dele af forslaget først og fremmest er jeg ked af den sammenblanding der finder sted mellem det dyreetiske og det der omhandler dyrevelfærd det bør holdes adskilt i lighed med et par høringssvar så finder jeg at det vil være en god idé fortsat at have denne

det stritter omkring inddragelsen af interessenter mener jeg i lighed med flere af de øvrige talere at dyrevelfærdsorganisationerne bør inddrages på lige vilkår med landbrugets repræsentanter i lovforberedende arbejde der er også mange forbedringer af mere konkret karakter som jeg er glad for jeg er tilhænger af at få etableret skygge til heste

jeg mener som hestens værn at visse heste ikke bør holdes alene jeg støtter at man anvender

så alt i alt vi fra radikales side positivt indstillet over for udkastet men vi vil i udvalgsbehandlingen blandt andet søge en opdeling i en dyretiklov og en dyrevelfærdslov og vi ønsker at se på interessentinddragelse før vi

for at man kan forstå overholde og måske endda også have en holdning til de love som vi har i danmark det er dog også nemmere sagt end gjort det tror jeg

herinde hver gang vi forsøger at forenkle noget

vi er derfor i sf som udgangspunkt positive over for den intention der ligger i at lovforslaget skal forenkle lovgivningsstrukturen

på dyrevelfærdsområdet men jeg vil også sige at vi

at vende tomlen op eller ned til det her lovforslag i dag fordi der er nogle helt grundlæggende problemer i det altså

som udgangspunkt mener jeg at når man laver sådan et stort stykke

inddrage folketingets partier i at diskutere dyrevelfærd for det er ikke noget vi gør så tit

når der opstår konkrete problemstillinger når vi skal lave forlig på delområder men

en egentlig grundlæggende diskussion

i den her forbindelse der gemmer sig nemlig en vigtig diskussion

i lovforslaget formålsparagraffen er når man laver en hovedlov jo rammesættende for hele loven og vi mener ikke at det nuværende forslag

afspejler ambitioner som en hovedlov for

dyrevelfærd bør have det siger nemlig ikke rigtig noget om

en formålsparagraf skal egentlig ikke bare sige noget om hvad indholdet

det er man gerne vil fremme med den her lov er det der ligger i ordet formål

man vil have respekt for alle dyrs behov

at komme lidt tættere på hvordan vi kan lave en formålsparagraf der viser noget mere retning derudover indeholder lovforslaget

forslag om om en bredere anvendelse af bemyndigelsesbestemmelser og jeg synes egentlig er blevet sagt rigtig fint

men der er altså et problem i at man samtidig laver sådan en skævvridning i forhold til hvilke interesseorganisationer

sagligt belæg for at nogen interesseorganisationer skal have særstatus over for andre i i det arbejde og derfor skal interesseorganisationerne selvfølgelig inddrages i lovgivningsforløbet

altså i forhold til den demokratiske og politiske kontrol

og det diskuterer vi jo tit når vi snakker om på hvilket niveau

nogle bestemmelser skal ligge om det skal ligge på lovgivningsniveau eller på

bekendtgørelsesniveau men jeg mener bare at på det her område har har vi

nogle bestemmelser der bliver lavet

man let kan miste overblikket

samlet overblik over hvad det egentlig

som er blevet givet så jeg ved ikke om man kan arbejde med en model

en egentlig redegørelse på området med

jeg vil sige at sfs holdning til det her lovforslag som som helhed er at både formålet og intentionerne med at lave en samlelov

set er rigtig gode men vi er skeptiske

mulighed for at forbedre noget på nogen af de områder

hundrede og to og halvfems er der jo primært tale om en videreførelse

med loven er jo helt grundlæggende at gennemføre en forenkling af lovgivningsstrukturen

loven skal jo ses i en større sammenhæng nemlig

lovforslaget her er jo fremsat som en ny hovedlov

nye dyreværnslov vil være en rammelov for langt størstedelen af dyrevelfærdslovgivningen

de elleve love

reduceret til en og og fyrre bekendtgørelser bliver reduceret til

formålsbestemmelse som klart siger hvilke hensyn der varetages i loven

lovforslaget er det klart at det er dyrevelfærdsmæssige hensyn der er i centrum men samtidig indgår ikke alene dyreværn men også dyreetik

element i nutidens forståelse af god

med landbrugets organisationer

spørge ordføreren hvordan ordføreren mener at det fremmer dyrevelfærden og

om ordføreren mener at den praksis der hermed er skitseret er anderledes

en ny praksis man man indfører at det

alene er med landbrugets organisationer at man drøfter de her nye regler for for landbrugets

hvis vi ser på

er der ikke lavet om på at at de der har har

og tage del i det her hvis man har lyst til det det det er der jo ikke ændret noget

også kan inddrage andre

som skal være i landbruget jeg er fuldstændig enig i at

op til at det alene er landbrugets organisationer derfor vil jeg bare spørge den konservative ordfører kan det konservative

se for sig at der kommer andre med ind i den proces end

at anmelde de landbrug der ikke overholder loven

være meget unaturligt

de her betænkeligheder der er

alle ordførerne for gode indlæg og for klare synspunkter jeg synes vi har haft en god debat om om

flere elementer i det her lovforslag formålet med det her lovforslag er jo altså

gennemfører en forenkling af lovgivningsstrukturen på dyrevelfærdsområdet

haft det her arbejde med lovkompasset hvor vi så siger

vi gerne vil gøre lovgivningen enklere simplere mere tilgængelig

så hensigten med den her nye hovedlov er at erstatte den gældende dyreværnslov

en rammelov for langt størstedelen af

med det lovforslag vi behandler i

foreslås en række dyreartsspecifikke love på området ophævet og med hjemmel i den nye dyrevelfærdslov vil der så blive fastsat nye dyreartsspecifikke bekendtgørelser som skal indeholde de materielle bestemmelser som i dag er

på dyrevelfærdsområdet betyder at vi når lovforslaget

vil have reduceret elleve love og cirka fyrre bekendtgørelser til én dyrevelfærdslov og cirka tyve bekendtgørelser på

en værdi med lovforslaget er der primært tale om en videreførelse af de gældende regler på dyrevelfærdsområdet jeg har hørt mange synspunkter om at loven burde handle om noget andet eller burde tage grundigere fat

for eksempel klippekortsordningen på transportområdet

er vigtigt for mig at understrege at hensigten med lovforslaget

at videreføre gældende

bekendtgørelsesform med lovforslaget

er afgørende for om dyrene trives og om dyrene

ny dyrevelfærdslov der bygger på grundige overvejelser hvor mange vinkler

som har haft modernisering af dyrevelfærdsreglernes struktur for øje og de er kommet med udtalelser om strukturen for en fremtidig dyrevelfærdslovgivning og forslaget til den nye lov her har altså taget udgangspunkt i de anbefalinger som er kommet herfra regeringens forslag til en ny dyrevelfærdslov forudsætter en ophævelse af dyreværnslovens § fire stykke to

det er den der siger at særligt indgribende regler der berører landbruget skal fastsættes ved lov formålet med med ophævelsen af § fire stykke to er at sikre en mere dynamisk regelproces ved at regler fremover kan udstedes ved bekendtgørelser

for at sikre at reglerne om dyrevelfærd

også afspejler

den den verden vi lever i regler om dyrs opholdsrum og opholdsarealer

typisk vedrøre forhold som kan få vidtrækkende erhvervsøkonomiske konsekvenser

videreføres med lovforslaget en bestemmelse om at landbrugets organisationer skal inddrages i forhandlinger om nye eller ændrede regler om dyrs opholdsrum og opholdsarealer som altså kan have indgribende betydning for landbruget det har også været genstand for nogen diskussion her i dag og det er altså det der er baggrunden herfor lovforslaget indeholder som noget nyt en formålsbestemmelse som vi også har haft drøftet lidt den siger i min optik i hvert fald klart hvilke hensyn der varetages med loven og med det foreslåede lovforslag

at det er de dyrevelfærdsmæssige hensyn som er i centrum men samtidig indgår ikke alene dyreværn men også

forhold men også giver mulighed for at fastsætte regler som altså har et dyreetisk sigte vi har alle sammen en interesse i at vi får en ny dyrevelfærdslov som både vil være mere brugbar fordi den vil skabe et bedre overblik og som kan være fremsynet fordi den vil kunne imødekomme at vi lever i en stærkt foranderlig verden det mener jeg egentlig vi er lykkedes med med forslaget til den nye dyrevelfærdslov jeg har også hørt bemærkningerne og kommentarerne i dag og ser på baggrund af dem frem til udvalgsbehandlingen af lovforslaget

i folketinget for ikke at have

en proces hvor folketingets partier har været involveret i tilblivelsen af en ny hovedlov

en vægtig lov på dyrevelfærdsområdet jeg noterede at dansk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

ministeren frembragt en ny hovedlov uden forudgående at have

dyrevelfærd og omkalfatre det system vi kender derfra men at sige lad os lave en forenkling

de mange love og de mange bekendtgørelser vi har i dag og få det samlet i en rammelovgivning og

der vedrører

mere dyreartsspecifikke forhold og den del af det

der fastsætter rammen for

havde jeg en forestilling om at det var godt at få den ramme på plads

organisationer i dag når man

som ikke beror på nogen forpligtelser af international karakter involverer man

andre end landbrugets organisationer jeg spørger jo fordi der står i lovforslaget

landbrugets organisationer

formålet med loven ikke at lave nogle ændringer jeg sagde også at der er visse små justeringer og ændringer i loven så det

med at den er fuldstændig som det vi har haft tidligere skal jeg ikke tages til indtægt for når landbrugets organisationer er særlig fremhævet her

det fordi den

ønsker vi altså at tilføje den et andet sted fordi det

men selvfølgelig lytter jeg og mit ministerium

jamen især når man har set hvad det er for

en udvikling i den animalske produktion der er sket siden nitten en og halvfems og hvad der egentlig er behov for at der bliver ændret på med hensyn til

komme ind og og blive inddraget forud for at der udarbejdes

forslag og regler vil

vi fik et helt klart svar er det der nu præciseres i en lovgivning

i de seneste år under denne regering og

der havde vi jo nogle sager hvor landbruget var inde og formulere ting og sager

egentlig interesseret i at vide om

præcisering af den praksis som som der er blevet gennemført de sidste knap fire år i de regeringer vi

er den særstatus som landbruget i dag har i § fire stykke to i dyreværnsloven ikke længere gældende fordi den bestemmelse ikke længere findes og det er derfor at bestemmelsen så videreføres

at der faktisk har været noget der har udviklet sig siden nitten en og halvfems

i gennemsnit får atten grise i stedet for de knap tolv tilbage da man lavede den sidste store

der er fireogtyvetusind smågrise som hver dag dør i det danske landbrug ni millioner om året jeg synes der ligesom er grund til at

der er noget dyrevelfærdsmæssigt der kunne gøres bedre kan ministeren ikke se at der er en anden opgave end regelforenkling som

jeg synes det er vigtigt at lave en regelforenkling jeg synes

det er derfor vi har en svinehandlingsplan det er den der håndterer det og det er ikke den lov vi behandler i dag så selv om herre søren egge rasmussen har et ønske om at loven handlede om noget andet betyder det jo ikke at vi ikke tager hånd om de bekymringer

har været en forventningsafstemning som er kørt i hegnet undervejs når det er sagt så er det her er en

rammelov og som jeg

det her rammeloven som fastsætter de generelle rammer og så har vi altså de her bekendtgørelser som som er på

forslag som jeg har hørt fra fru karina due

de drøftelser i den sammenhæng jeg vil dog sige at de ting der trods alt er ændret i loven her

regeringen indgik med dansk folkeparti med en i øvrigt fremragende indsats fra fru karina due i december måned og det er bestemmelserne der vedrører muligheden for at begrænse eller standse hold af vilde dyr i cirkus som fru karina due også skal

at varetage dyrevelfærdsmæssige og dyreetiske hensyn dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte lidelse og angst varigt men og væsentlig ulempe og så fortsætter den dernedad

udstikker rammen for hvad det er vi vil med det her at det ikke blot er dyreværn altså det med at beskytte dyrene men at det handler om hele dyrevelfærden altså også den måde vi holder dyrene på jeg hørte godt kommentarerne fra radikale venstre omkring dyreetik jeg mener nu det er vigtigt at få

den her anerkendelse af følelseslivet hos dyr og jeg vil høre om ministeren kender til den her

hvor en række forskere jo anerkender at

behøver en frontallap for at have et rigt følelsesliv altså erkendelsen skal forstås sådan at der måske er følelser hos langt mere primitive dyr

bør man ikke tage de overvejelser med når man kigger på en ny dyreværnslov

var også noget af den kritik fru karina due nævnte i forhold til det med at være

foregår og at nogle mener noget på det område og det er nogle meget kvalificerede mennesker men men mig bekendt er vi altså ikke et sted hvor vi kan sige at snegle insekter og andre har

til sansning som vi ser hos andre dyr det er derfor at vi har den her sondring

i loven hvis det viser sig at der er dokumentation for at de også er

i lovgivningen så man har en anerkendelse af at det er det vidensniveau vi har i dag det er jo ikke bare

en idé der kommer fra nogle forskere det er også noget der

sanser sanser det er jo

der mener jeg altså ikke vi er endnu men men lad os endelig tage en drøftelse omkring det

for hvilke dyrearter der er sansende væsener herunder insekter

jamen så skal de selvfølgelig også være

omfattet på lige vilkår når der er en diskrimination kan man sige i dag mellem dyrearterne så er det altså fordi vi ikke finder det godtgjort at der er den her sansning hos de

forhandlingen er åbnet herre troels ravn socialdemokratiet

otte og halvfems handler om en justering af tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster for personbefordring og etablering af en særlig godsordning for mandø der er sket forskydninger i trafiktallene for

og der er ændret i kommunernes

at kigge på den her lovændring som også vil give en større fleksibilitet

for kommuner med små øer i anvendelse af tilskudsmidlerne og så er der den særlige etablering af en

i socialdemokratiet glæder vi os over at

vi er kommet et godt stykke videre med trafikal ligestilling hvor det koster det samme at sejle med færge som det vil koste at køre en tilsvarende strækning i bil det såkaldte landevejsprincip tilløbet har dog været langt også for langt efter vores opfattelse vi er nemlig af den holdning at lavere færgetakster vil bidrage med udvikling og arbejdspladser på vores øer og

en rigtig rigtig vigtig indsats et bredt flertal blev

tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetakster for personbefordring og godstransport og ændringerne skete på baggrund af en evaluering af ordningerne og nye trafiktal der forskyder den nuværende fordelingsordning jeg synes vi har landet en rigtig fornuftig aftale her

vi implementerer med dette lovforslag personligt er jeg også rigtig glad for at vi får løst problematikken

mandø som jeg selv har været meget optaget af mandø har som bekendt ikke nogen færge men en såkaldt låningsvej der er tilgængelig dele

højvande og at der ikke er vejadgang til mandø det giver udfordringer for erhvervsliv og øboere på mandø i forhold til godstransport og de afledte meromkostninger og med lovforslaget her er jeg derfor glad for at vi sikrer mandø et øremærket tilskud på enoghalvfemstusind kroner til en særlig mandøløsning til fælles transport af gods til

hundrede og otte og halvfems og den samme meddelelse skal jeg give på vegne af andreas steenberg fra

dansk folkeparti tog initiativ til den trafikale ligestilling tilbage i to tusind og fjorten og heldigvis blevet jeg bakket op af et samlet folketing

jeg rigtig taknemlig for i dag og jeg er også taknemlig for den lange vej vi sammen er kommet siden

når den kun gjaldt uden for skolernes sommerferie fordi folk altså kun ville besøge dem i

fordi de ikke har nogen

landdistriktsudvalget sidder vi en masse mennesker på tværs af partierne som alle sammen inderligt brænder for landdistrikterne og ørerne indenrigsministeren

evaluering af den trafikale ligestilling

han viste os alle sammen stor imødekommenhed og sammen fik vi implementeret det hele

ligesom samarbejdet mellem landdistriktsudvalget og indenrigsministeren

en minister der tager politikerne alvorligt uanset partifarve og til slut

som forhåbentlig betyder mere bosætning erhverv og turisme

for om hvorfor det meste af det jeg kæmper for

at tænke på det vi lige nu gør for mandø med forslaget lige nu laver vi landsdækkende lovgivning om noget der kun kommer til at berøre fyrre mennesker på landsplan fyrre mennesker men for de fyrre mennesker betyder det

jeg vil ikke lave store ting jeg vil lave små ting med stor kærlighed og det er det vi skal huske her vi skal aldrig nogen sinde komme så langt væk fra borgerne at vi kun interesserer os for de store ting for det der er stemmer i

i samarbejde med økonomi og indenrigsministeren lavet nogle ændringer som alle er til gavn for øerne

den fulde trafikale ligestilling på det økonomiske område og hele året rundt

skal man også huske at glæde sig over de delmål man

undervejs så lad os sammen nyde de delmål som vi har opnået

som hed jeg vil gøre små ting med stor kærlighed jeg sad virkelig og tænkte på

gennemgang af de forskellige

helt kort at vi fortsætter og udvider vores færgetilskud til de små øer øerne

kan sågar selv prioritere nu hvilke uger

de vil prioritere og det synes jeg da er fremragende det der sker

at vi fortsætter med at sikre

ligestilling af øerne i forhold til fastlandet både i forhold til erhvervsudvikling i forhold til bosætning og alt det vi ønsker at fremme som en del af et danmark i balance og vi kan jo se historisk at det allerede har båret frugt at vi lavede de her takstnedsættelser det er

og tak til ministeren for at fremsætte det her fremragende lovforslag som hjælper regeringen med at komme langt over hundrede konkrete

den aftale om justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetaksterne

alle folketingets partier herunder enhedslisten det er helt sjovt at stå her og sige herunder enhedslisten

enhedslisten indgik i begyndelsen af november

sidste år og det er dejligt at konstatere at ordningerne om nedsættelse af færgetaksterne på passager og godsområdet i det store og hele fungerer efter deres hensigt

et deraf følgende grundlag for et godt erhvervsliv et godt handelsliv i sidste ende jo i virkeligheden et bedre grundlag for øget bosætning eller i hvert fald som det mindste

og nu det her lovforslag var altså en rigtig god idé kan vi konstatere fordi den også justerer på det oprindelige lovforslag på en række punkter som jo altså ifølge høringssvarene er blevet rigtig godt modtaget i den forbindelse er det godt at vi tilfører aftalen fem

mister noget i tilskud til nedsættelse af taksterne

og indenrigsministeren og det skal man jo passe på

bag aftalen for den meget brede

så er det klart at når man nu bor i esbjerg kommune

kan man jo ikke lade være med at glæde sig ekstra meget over at mandø nu kommer med på vognen sammen med de andre småøer hvad angår etablering af en fælles godsordning endda med et tilskud på enoghalvfemstusind kroner

i øvrigt oprindelig ikke er ordfører på men vores ordfører er forhindret så jeg har med glæde modtaget forslaget og det vil jo så i øvrigt også være fuldstændig håbløst på nuværende tidspunkt efter ordvekslingen mellem dansk folkeparti og enhedslisten

er en forøgelse af offentlige udgifter

jeg også fordi så skal jeg i rette med min egen minister

at sige noget af

partier der stod sammen om det her som disse fyrre mennesker

så bliver begejstret for så hermed en hilsen til de samme fyrre

hvad den gør ude i landet og det gør den så også på mandø i dag

af udvalget for landdistrikter og øer fordi der er så stor

partierne imellem i forhold til at få skabt de resultater som er nødvendige for at have et sammenhængende danmark vi er jo ikke i mål endnu hverken med landevejsprincippet eller med den strukturelle udsultning som der har været over de sidste mange årtier men vi bliver ved med at holde fokus på det og det vigtigste er jo at i borgere som i har gjort her også hjælper os med at holde fokus på det og melder ind med hvad i har brug for så vi kan løfte

kan også slutte op omkring lovforslaget

indtil nu har været entydig positive det har skabt optimisme og tro på fremtiden både for beboelse kulturelle aktiviteter og erhverv

som minister fra liberal alliance er blevet rost af enhedslisten det er jo en stor dag i mit liv

der måske tror at jeg så vil fristes til at sige at så har jeg

ord både til herre henning hyllested

øvrige ordførere

og det er jo egentlig meget smukt at det er sådan fordi det er jo nogle små justeringer som vi har lavet her sammen

der ikke er nogen kommuner og færgeruter der tabte penge i forbindelse med den evaluering der

til øerne vi har sørget for at der bliver en statsgaranti til standardfærgekonceptet vi har sørget for

nu er kommet ind under disse ordninger nemlig mandø og så kan man da snart ikke

meget smukt og hvornår har man sidst haft både mother teresa og master fatman

debat så bliver der ikke mere

der altså tale om en evaluering som jeg har fremskyndet

det er jo en del af den samlede finanslovsaftale så der er selvfølgelig tale om modgående besparelser til at finansiere det her

herre leif mikkelsen må så desværre gå herfra med smil på læben alligevel men tak

og tak fordi vi har haft så godt og konstruktivt et samarbejde om

jo måske ikke er det som den brede befolkning er mest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

skærpe de bøder der er hvis man kører rundt med lastbil eller bus

sikkerhedssystemer der er i busser og lastbiler det kan være bremsesystem eller noget andet forslaget udspringer som det også fremgår af bemærkningerne

de uheldige episoder vi har set blandt andet ved

hvor man jo har det her efterhånden verdensberømte fodboldstævne hvor der kommer

med busser der kørte med de her unge mennesker uden at have tilstrækkeligt gode bremser

og det er klart at mange følte sig utrygge ved at man

ikke var styr på bremserne det gjorde så at branchen i stort omfang selv har taget ansvar for det her

danske busvognmænd som nu hedder dansk persontransport

en ordning hvor man lægger op til at

de her vognmænd selv får

bremsekontrolsystemer ud på værkstederne og her i sommer kunne blandt andet jørns

og derfor havde man også et dana cup uden problemer

vi en kedelig og uheldig episode i forbindelse med skanderborg festival hvor der igen var busser ude at køre som havde bremser der ikke virkede

så er vi nødt til at skrue bissen lidt på

kan kontrollere det her selv hvis man ikke selv kan tage ansvar for det

nogle bøder der virker mere afskrækkende det der er sagen er at man

med en bøde på nogle få tusind kroner og det at skifte bremserne koster måske tyvetusind

måske forestille sig at der skal nogle lidt mere afskrækkende bøder til for at få branchen til at stramme op

så det forslaget lægger op til det synes vi fra

det er vigtigt at vi få skik på tingene af hensyn til trafiksikkerheden

de børn og andre der kører med busser

hensyn til privatbilisterne der kører på vejene det er rart der er styr på

er om man nu igen

side læser bemærkningerne til lovforslaget så er man

at chaufføren kan være uden ansvar i en situation hvor det er vognmanden der ligesom står for det her men alligevel risikerer chaufføren altså

voldsomme bøder og jeg kan godt forestille mig

forsøgt at få rettet op på nogle her problemer men at de havde løbet panden mod en mur og at der ikke rigtig

være lidt ked af hvis det er sådan at der er nogle chauffører der kommer i en uheldig situation hvor de får en voldsomt

i det her så jeg håber at lovforslaget er tilstrækkelig præcist til ikke at bringe chauffører i

dem der får ansvaret for noget der ikke er deres ansvar ellers synes

den tidligere transportminister hans christian schmidt foranledigede et lovforslag der

kigget på det næste er at hvis ikke der er styr på sådan noget som sikkerhedsseler for chaufførerne så lægges der ikke op til ekstra bøder

kan måske undre os lidt over at den form for sikkerhed ikke

den store grundfortælling kan vi sagtens se os selv i fra

vi vil støtte lovforslaget men vi vil nok stille et par opklarende spørgsmål og det kan være det bliver nødvendigt med et ændringsforslag for at sikre at der ikke er nogle uskyldige chauffører der kommer under et voldsomt pres

nogle vognmænd som ikke vil leve op til

godt forslag vi drøfter her i dag

er det jo foranlediget af en række uheldige episoder

have fuld tillid til at de også bliver fragtet trygt og sikkert rundt og ikke bliver kørt rundt i gamle faldefærdige busser

er et godt signal at sende til branchen

vi vil ikke have jeres gamle busser

været hugget op for længe siden til at ligge og køre

også godt lige over for ministeren løfte et lille flag i forhold til chaufførerne

uddannet i bremsesystemer og så videre så selvfølgelig har chaufføren et medansvar og skal være opmærksom på om den bus

men i forhold til at lade det akkumulere fordi en eller anden skruppelløs vognmand

jeg tror at mange af de her chauffører måske føler sig presset og måske tænker

fint der er et medansvar hos chaufføren

ikke på grund af nogle skruppelløse

bliver presset ud

køre og så risikerer at få kæmpebøder som kan have afgørende indflydelse på deres private økonomi

lovgiver vi om højere bødesatser og bødeansvar for at forbedre

med lovforslaget ændres bødesatserne for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved busser og lastbiler og i dag udgør

et sted mellem tusind og tre tusind kroner det mener vi ikke er tilstrækkeligt i forhold til de konsekvenser fejlene og manglerne

forhøjet til fem tusind kroner for føreren og titusind kroner for ejeren i førstegangstilfælde jeg synes det er vigtigt at bødesatsen matcher prisniveauet for reparationer på de store køretøjer som

så der ikke bliver et

incitament forbundet med at undlade at vedligeholde de store tunge køretøjer

ulovlig støj fra motordrevne køretøjer der på grund af konstruktive ændringer eller manglende vedligeholdelse støjer unødvendigt meget støjen er til

jeg tror at det nye bødeniveau vil reducere støjen for de borgere som plages af den fordi det har

kan have en afskrækkende virkning jeg ser

derfor at lovforslaget vil få en god og rammende effekt på de personer som ændrer deres køretøjer så de støjer mere og på

tænke sig ekstra gang om inden man piller ved udstødningen eller gasser unødvendigt op i trafikken det vil være med

at ændre trafikadfærden og ikke mindst give de borgere som i dag er støjplagede mere livskvalitet

derudover foreslås det også

ændre i bødeansvaret som i dag kun pålægges ejeren af det motordrevne køretøj

med til at ændre på da vi finder at det er urimeligt at føreren som

låne det givne køretøj ikke rammes tilstrækkeligt

jo også at føreren af et støjende motorkøretøj fremadrettet pålægges et bødeansvar for det er kun rimeligt at føreren også mærker konsekvensen med de ord vil jeg meddele at venstre støtter det her lovforslag så skal jeg også hilse fra

sådan set hovedansvarlig for en række store stævner hvor vi flyttede utrolig mange mennesker og jeg vil skjul på at jeg nærmest

flyttede børn og unge mennesker

tage det her initiativ og gennemføre her lovforslag jeg fornemmer så at man også i branchen har set skriften på væggen eller alvoren

kan det her lovforslag måske hjælpe til med at de forsvinder helt fordi det pludselig bliver en ret alvorlig økonomisk belastning hvis man forbryder sig mod de her regler

det er et spørgsmål om både ansvarlighed og sikkerhed for børn og unge som

og derfor selvfølgelig et rigtigt skridt at stramme

at det afskrækker dem der vil misbruge det her til at tjene for nemme

enig med liberal alliance

være så så bastant i kritikken af at det jo er fuldstændig uacceptabelt og vanvittigt at vi kan udsætte vores børn for den risiko der er måske

en kalkuleret risiko der bliver taget for

jeg skulle hilse fra enhedslisten og sige

til at stille nogle ændringsforslag

de skal hæves i størrelse ligesom vi gjorde det i forhold til adblue og

kun bakke op om jeg synes ikke at bødestørrelsen her er god nok og

chauffører nogle gange kan de være presset ud i at tage de her jobs og er ikke ansvarlige for for køretøjets bremseevner

de selvfølgelig burde lade være med at køre bil

det kan godt være at vi skal passe på

skævt men vi er nødt til at sørge for at sanktionerne og bødeforlæggene er af en størrelse så vi reelt med det samme og omgående stopper

vedligeholde busserne det er dybt uacceptabelt så med det

industri har skrevet til os at man jo ikke bare sætter sit eget men andres liv og førlighed på spil ved uheld især hvor der skabes yderligere mulighed for konfiskation af

vedtager at skærpe straffene

en bevidst tænkning

vi at gøre opmærksom på at en rapport

hvu har vist at der findes eksempler hvor lastbilchauffører har kendt til og vidererapporteret større fejl ved køretøjet til deres arbejdsgiver uden at disse blev udbedret og hvor fejlene senere fik betydning i ulykkessituationer endvidere viser rapporten at chauffører kan føle sig presset af arbejdsgivere til at benytte disse køretøjer på trods af fejl og mangler

og atten en række kontroller af blandt andet busser som transporterede deltagere til og fra arrangementer som fodboldturneringen

at en stor del af busserne var behæftet med fejl og mangler blandt andet alvorlige bremsefejl det samme gælder for politiets kontroller af lastbiler

i sådan et omfang at de er blevet sendt til syn det ser derfor ud til at der tegner sig et generelt problem med vedligeholdelsesmæssig stand af tunge køretøjer vi har en opgave i at være med til at sikre at de køretøjer der færdes på vores veje er i forsvarlig stand og kan køre uden fare for færdselssikkerheden det bødeniveau vi har i dag ligger lavt i forhold til udgiften til vedligeholdelse af de tunge køretøjer

konservative støtte da det ikke skal kunne betale sig økonomisk at undlade at vedligeholde de tunge køretøjer fordi bøden er meget lav

konservative kan samtidig støtte den anden del af lovforslaget som lægger op til at komme den ulovlige støj fra motordrevne køretøjer til livs

vi rigtig mange gange at blive generet af larmende køretøjer det gælder både støj fra køretøjer som er blevet ændret så de støjer ekstra meget

og fræser af sted ned ad gaden midt i byerne vi håber at den foreslåede bødestørrelse med en stigning fra tusind kroner til

effekt på dem som generer andre

jeg ønsker som transportminister at sikre at de køretøjer der færdes på vores veje er i forsvarlig stand

de udgør nemlig med deres størrelse og vægt en særlig risiko hvis de bliver impliceret i

af blandt andet busser der transporterede deltagere til og fra større arrangementer kontrollerne viste at adskillige af køretøjerne var behæftet med fejl og mangler herunder alvorlige bremsefejl

endvidere har politiets tungvognskontroller vist at en ikke uvæsentlig del af de kontrollerede lastbiler har fejl og mangler i et sådant omfang at de bliver sendt til syn der tegner sig dermed et billede af at der er et problem med den vedligeholdelsesmæssige stand af tunge køretøjer

de alvorligste sikkerhedskritiske fejl og mangler på tunge køretøjer jeg ved godt at det er sjældent at tekniske fejl og mangler i sig selv fører til ulykker men de kan være medvirkende til ulykkers opståen og gøre personskade og tingskade

er endvidere fastsat ud fra en betragtning om at det ikke økonomisk skal kunne betale sig

undlade at vedligeholde de tunge køretøjer der kan nemlig være betydelige omkostninger ved at udbedre for eksempel bremsefejl eller fejl

alt afhængig af fejlens karakter koster udbedring af sådanne fejl og mangler mellem otte tusind og tredivetusind kroner de beløb står i stor kontrast til det nuværende bødeniveau der ligger på mellem tusind og tre tusind kroner

bøden for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler hævet til fem tusind kroner for føreren og titusind kroner for

køretøjerne hverken chaufføren eller vognmanden vil med lovforslaget kunne straffes for andet eller mere end det

der er dermed udelukkende tale om en forhøjelse af

har været fra talerstolen fra blandt og herre

rimeligt at chaufføren kan blive pålagt en højere bøde vil jeg sige

der er tale om tilfælde hvor chaufføren vidste eller burde vide

chaufføren har et ansvar for

reparation hvis chaufføren ved at der

opdager når fejlen opstår det er meget ofte chaufføren

har chaufføren en pligt til

og hvis chaufføren ikke håndhæver eller

øvrigt muligt for vognmændene herunder de store vognmandsvirksomheder at sikre sig imod de skærpede

og andre tekniske serviceeftersyn og i øvrigt drage passende omsorg for køretøjerne

mener jeg på ingen måde er for meget

transportvirksomhederne med at sikre en målrettet indsats for højere færdselssikkerhed dette lovforslag støtter op om den indsats

er også lovforslagets formål at komme ulovligt støjende køretøjer til livs mange mennesker oplever at blive generet af larmende køretøjer særlig i sommerhalvåret

kommer frem støjen fra motorcykler kan være så ekstrem at folk må stoppe deres samtaler når motorcyklerne brager

jeg mener det er helt uacceptabelt at det er så udbredt med særlig motorcykler der kører rundt og dominerer hele lydbilledet til gene for alle andre det er en asocial adfærd og det bør der gøres noget

det gælder både over for folk der har ændret deres køretøj så det støjer ekstra meget og over for folk der med vilje gasser op for at drøne af sted ned ad gaden midt i byen jeg tror at folk med

bøde vil tænke sig bedre om og at den foreslåede bødestørrelse derfor vil have en afskrækkende effekt på de personer der generer andre med ulovlig støj jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af

krydspres en ansat chauffør kan komme under

opdager at der er noget der ikke er som det skal være prøver at rette henvendelse til sin vognmand for at få det udbedret

at vide at han bare må køre med bussen som den er det er den konkrete oplevelse som chaufførerne har fortalt til mig blandt andet i forbindelse med dana cup i hjørring de oplevede at de blev presset til at køre med busser der ikke var i orden og ellers

krydspres mellem enten at få en stor bøde eller at miste deres arbejde er det særlig værdigt og er det særlig hensigtsmæssigt

det her vil jeg altså ikke jeg kan få en meget stor bøde hvis jeg fortsætter på den her måde altså det er en hjælp i den pressede situation omvendt må jeg også

rasmus prehn ikke

vognmandsvirksomheder med få chauffører ansat hvor vognmanden og chaufførerne

må betragtes som medskyldig hvis han ikke

og der er både vognmænd og chauffører meget optaget af at der skal være fuldstændig rene linjer der skal være styr på tingene det er jo det altdominerende billede

nogle små brodne kar og der kan man jo forestille sig

side er ikke at bringe ansatte chauffører i et kedeligt krydspres og der må jeg forstå

ministeren sådan at ministeren ikke er enig med den tidligere minister

hans christian schmidt der netop havde et konkret lovforslag

ikke er den samme begrundelse som her her har vi at gøre med at der er en chauffør der kører rundt og mens han har bussen og kører rundt i den modsat vognmanden som jo ikke kører rundt i

bussen trækker skævt når man bremser skulle denne chauffør da virkelig ikke have noget ansvar for at sørge for at det bliver bragt i orden det er jo ham der kører bussen og konstaterer at

hvis en pilot bliver udsat for et krydspres er han så ikke ansvarlig for ikke at sætte sig ind i det fly og flyve med passagerer i sidste ende handler det jo om trafiksikkerhed og sikkerhed for vores borgere og det må alt andet lige trumfe trumfe at en chauffør er under pres fra en given arbejdsgiver

også at det er svært nu og derfor skal

måle og fange de her syndere

med nogle værktøjer eller hvad har man tænkt

i forhold til udformningen af lovforslaget

for at finde de bedst mulige metoder for at kontrollere om

bøderne i dag står mål med

udbredte fænomen med

som om hele byen skal høre at nu har de fået en motorcykel

og der er også en tendens til at det er folk der i øvrigt optræder dominerende i gadebilledet måske med tilknytning til rockergrupper og som gerne vil vise at her kommer vi og vi blæser på loven i alle mulige

på den måde at vi lader vores motorcykel støje så i kan høre at vi kommer her og er nogle farlige karle

om der skulle være en fordobling

enhedslisten som som har foreslået det hvordan ser ministeren på det i forhold til til det fremsatte lovforslag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

tale om et skridt i den rigtige retning i forhold til hele den grønne dagsorden og i forhold til klimaudfordringen

nulemissionstaxaer grønne taxaer

mestendels inde i vores byer

der er også mulighed for i et andet omfang end med så mange andre biler

taxabranchen er en nysgerrighed og interesse og et mod på at gå i gang med at skifte bilerne ud til mere

at skifte over til grønne taxaer for gør man det kan man lettere få adgang

ud af de fem hundrede tilladelser vi giver om året

at anspore taxabranchen til at skifte over

dansk taxi råd som nu hedder dansk persontransport sammen med nogle stykker af os der er transportordførere arrangerede

et arrangement hvor man kunne komme og kigge på nogle af de

man indtog en dejlig hotdog det var et forrygende arrangement og der var en stor interesse hos både vognmænd og chauffører

er et godt eksempel på at chauffører vognmænd og os som politikere arbejder sammen om at prøve at stille om

grønnere fremtid som der er så meget behov for på den her måde håber vi på at vi kan være med til at sikre at vi i fremtiden

grønne taxaer

at vi kommer til at nedbringe den forurening

dansk folkeparti har vi nok mere nøgtern tilgang til det

der fremstår som klimafjendske på nogen måder og derfor vil vi selvfølgelig gerne bakke det her incitament til

eltaxa og jeg vil da opfordre til at det så bliver i de tættere befolkede

men der er jo også tre hundrede tilladelser der så går til

muligheder der er for elbiler og jeg vil sige at skal de have et fornuftigt niveau hvor man kan yde en service og hvor

de biler stadig væk meget dyre og det vil sikkert

men men fair nok det er også et marked der udvikler sig med med syvmileskridt så bilproducenterne må jo så til at oppe sig og

forleden at der var en taxavognmand på mors der faktisk havde teslaer og det kan man

de kommende år det er en del af regeringens klima og luftudspil sammen om en grønnere fremtid som skal sikre et klimaneutralt samfund senest i to tusind og halvtreds og

og det her forslag handler jo om at vi skal prøve at fjerne benzin og diesel fra taxadriften inden to tusind og

det kun naturligt at taxaerhvervet går foran i den grønne omstilling og det vil jeg gerne støtte op om

reservere to hundrede licenser til nulemissionsbiler

mere attraktivt for taxaerhvervet at vælge den grønne løsning

det vil være lettere og bedre

en grøn løsning og det håber jeg også at flere vognmænd vil støtte op om

venstre er er stor tilhænger af det og så skal jeg hilse fra

fremadrettet vi har jo en bilpark på omkring

millioner biler og det er små titusind elbiler vi har i danmark klimarådet siger

og tredive hvis vi skal nå klimamålene så jeg synes at det er ganske fornuftigt

biler i to tusind og og tredive og jeg håber at alternativet deler den ambition det vi har gjort på den korte bane er jo at afgiftsfritage

og tyve og så skal vi jo finde ud af hvad vi så gør

men jeg har ikke i dag fra talerstolen den præcise strategi for hvordan vi når det mål

tvivl om at vi skal i den retning og det det er

og

og vi ved at det er i storbyerne der kører flere taxaer nu det her lovforslag handler om taxaer men jeg vil også godt nævne busser så hvis vi taler om miljøgevinst og om risikoen for at gøre mennesker syge og

er det i større byer og det er så her vi taler om taxaer i dag

ikke er alle der er særlig egnet til

vi håbe at et sådant tiltag om at der nu kommer flere altså også inspirerer producenterne til at skaffe os biler der gør at

nulemissionsbiler og dermed at vi får flere taxaer til

klumper os lidt sammen i storbyer i øjeblikket og derfor er der særlige hensyn at tage her så i det lys

det betyder ikke at vi ikke vil være med en anden gang og som vi også meddelte partierne

andet tidspunkt grunden til at vi ikke var med var jo netop at vi var lidt bekymret for om der ville blive et stort fokus på at sælge ud til kapitalfonde det har vi så også set nu med dantaxi men vi var også bekymret for at vi ikke udnyttede

de digitale redskaber godt nok i forhold til mobiliteten i danmark

det leder mig så hen til at vi naturligvis støtter op om at vi skal have to hundrede øremærkede

men konkrete løsningsforslag er der så ikke rigtig nogen fra venstre af

ordføreren nævner jo selv at der står unge mennesker og og demonstrerer verden over der sidder unge mennesker her

skal udnytte den bilpark vi har i dag med nye transportmuligheder blandt andet kunne vi have gjort det anderledes med moderniseringen af taxilovgivningen så der er masser og masser af muligheder for at rykke på dagsordenen nu

tilladelser har vi altså ramt rigtigt grønne taxaer er selvfølgelig fremtiden af hensyn til klima ren luft og trafiklarm der er kun et enkelt lille flag der måske nok skal hejses og det er det høringssvar vi har fået fra dansk persontransport som skriver at der kan være problemer med

levere nulemissionsbiler til tiden en ansøger der får en tilladelse skal inden for to måneder give færdselsstyrelsen besked om registreringsnummeret på den nulmissionstaxa der skal knyttes til tilladelsen dansk persontransport foreslår at det skal være muligt at forlænge fristen på de to måneder hvis altså ansøgeren kan dokumentere at er indgået en aftale om en nulmissionsbil men at bilen først kan leveres inden for en rimelig frist jeg synes vi skal overveje

har positive miljømæssige konsekvenser idet forslaget gør det mere attraktivt at anskaffe en

medvirker lovforslaget også til at gøre det nemmere for passagerer som ønsker det at vælge en grøn taxa frem for en konventionel taxa

hen imod målet i regeringens klima og luftudspil om at benzin og diesel skal ud af taxadriften inden to tusind og tredive formålet med lovforslaget er at gøre det mere attraktivt for taxabranchen at omstille

flåde til grønne biler som kunderne efterspørger lovforslaget går således ud på at halvtreds tilladelser per kvartal i resten af taxilovens overgangsperiode reserveres til nulmissionsbiler det vil sige til el eller brintbiler ansøgere der vælger at anskaffe en nulemissionsbil vil således have betydelig bedre chancer for at få en af de eftertragtede tilladelser hvis der ikke er nok ansøgere til nulmissionstilladelserne overgår de til puljen med konventionelle biler således at der fortsat udstedes

selv om leveringstiden på nulmissionsbiler kan være lang der er derfor indsat en mulighed for at dispensere fra to månedersfristen for oplysning om registreringsnummeret på bilen

leasing eller leje af en nulmissionsbil så skal jeg lige tilføje at regeringen jo egentlig spillede ud med noget der var endnu mere

i regeringen give en garanti for at alle der kom med en ansøgning til en nulemissionsbil kunne få en tilladelse

men mange partier her i folketinget som kalder sig grønne ville ikke støtte det synspunkt det gjaldt sf og det gjaldt socialdemokraterne som hellere ville have en begrænset adgang til tilladelser til grønne biler det var fordi man fra de partier gik mere op i at man skulle bevare en overgangsordning for den totale liberalisering af taxaloven at det ikke gik for hurtigt med at få mange nye spillere ind på markedet

ikke ville ofre den her langsomme overgangsordning for en mere grøn politik derfor var man jo imod det fra sf

hver gang man hører den slags partier tale om at de er åh så grønne i virkeligheden går de nogle gange op i noget andet

tredive har ministeren så nogle bud på hvordan det sker ud over

naturligvis også støtter

for tiden er det jo især elbiler der kommer flere af og sådan ser det også ud til at være i fremtiden bilbranchen investerer hundredvis af milliarder i omstilling af produktionen fra benzin og dieselbiler til elbiler i de her år og forventningen i branchen er at i midten af tyverne koster en elbil ikke mere end en benzin eller dieselbil den vil til gengæld være billigere i drift så på den måde kommer omstillingen